en hundrede og seks og tredive

udvalget for forretningsordenen har afgivet beretning om statsrevisorernes og rigsrevisionens arbejde med regeringens lovforberedelse beretningen beretningen

af folketingstidende DK fra statsministeren har jeg modtaget brev om at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af nittende januar to tusind og femten blev bestemt at ressortansvaret for opgaver på statsministerens område vedrørende regulering af sikkerhedsbeskyttelse af informationer overføres fra statsministeren til justitsministeren per første marts to tusind og femten meddelelsen vil fremgå af folketingstidende DK fra statsministeren har jeg endvidere modtaget brev om at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af nittende januar to tusind og femten blev bestemt at ressortansvaret for opgaver på statsministerens område vedrørende retningslinjer for udformningen af lovforslag og administrative forskrifter med videre samt for fremgangsmåden ved udarbejdelse af lovforslag og administrative forskrifter overføres fra statsministeren til justitsministeren meddelelsen vil fremgå af folketingstidende

af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

stemte seks og halvtreds imod stemte to og halvtreds

nul lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og otte stemmer og vil nu blive sendt

vi prøver igen

slutter afstemningen for stemte tolv imod stemte fire og halvfems ingen tilkendegav at

først giver jeg ordet til ordføreren

når man lige får etableret det og det storskalaprojekt og der er altid en eller anden veltalende udenlandsk lobbyist der kommer forbi både i nuuk og i københavn og frister med milliarder

her i i folketinget på krav fra landsstyret storskalaloven og jeg skal love for at

i mine øjne blev sjasket igennem for nu skulle det være lige her og nu

set ikke bebrejde regeringen for jeg er ikke i tvivl om at daværende justitsminister karen hækkerup i den grad

blev presset til denne uværdige lynproces

den folketingsdebat vi havde husker jeg i særlig grad jeg havde til ordføreren fra siumut fru doris jakobsen stillet det spørgsmål om hun ikke var enig med mig i at vedtagelsen af denne storskalalov godt kunne have ventet nogle få måneder til efterårssamlingen således at vi kunne få ordentlig tid til det lovforberedende arbejde

svarede citat nej for grønland har ikke tid til at vente men her talte vi altså om uger

professor minik rosings oplysning in mente om at der i bedste fald går fem og tyve år fem og tyve år fra det øjeblik et værdifuldt råstof er lokaliseret

til det øjeblik hvor der rent faktisk begynder at rulle penge ind til virksomheden

yderligere fem ti år inden nogle af disse penge lander i landskassen men grønland havde altså ikke tid til at vente nogle uger men så hysterisk var stemningen så sent som sidste forår blandt mange grønlandske politikere og jo i særlig grad anført af en højtsvævende landsstyreformand det skulle glæde mig hvis det er ændret og det er mit håb at forespørgselsdebatten til statsministeren i dag på samme måde vil blive pragmatisk og fremadskuende

om rigsfællesskabet og jeg citerer en god dialog er forudsætningen for et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem rigsfællesskabets parter og vil samtidig sikre varetagelsen af rigsfællesskabets samlede interesser ja sådan er det og rammen om dialogen og samarbejdet mellem danmark og grønland

i vanskelige spørgsmål om grønlands økonomi kernen i selvstyreloven er selvbestemmelse

alle vigtige beslutninger om det grønlandske samfund bliver truffet i grønland sådan skal det være

politik for at gennemføre nødvendige reformer og for at sikre nye indtægter det er grønland der har ansvaret for at træffe de beslutninger der skal sikre velfærden i fremtiden

regeringen fuldt ud

tæt for en sund grønlandsk økonomi er ikke kun vigtig for den grønlandske befolkning men også vigtig for et ligeværdigt rigsfællesskab og at landet udvikler sig økonomisk og bliver mere selvbærende er ikke kun et stærkt politisk ønske i grønland det er også et ønske i danmark derfor drøfter regeringen løbende den økonomiske situation med grønlands landsstyre for en måneds måneds tid siden havde jeg et møde med landsstyreformand kim kielsen vi talte om det nye landsstyres politiske og økonomiske prioriteter og vi drøftede selvfølgelig også de økonomiske udfordringer

og jeg er enige om at regeringen og landsstyret skal have et tæt samarbejde vi skal have en åben og konstruktiv dialog

nævnt for landsstyreformanden at regeringen har bidt mærke i konklusionerne fra grønlands økonomiske

påpeger at der ikke er gennemført væsentlige reformer i grønland siden selvstyrets indførelse i to tusind og ni

at grønland bør gå i gang med reformer

stor opgave at få balance mellem de offentlige indtægter og udgifter i grønland

og færre til at tjene pengene det er et arbejde som det nye landsstyre nu skal tage fat på vi har et moderne

ligeværdigt rigsfællesskab hvor samarbejdet er vigtigere end

vi har aftalt med hinanden og som er udmøntet i selvstyreloven jeg har derfor sagt til landsstyreformanden at vi meget gerne vil samarbejde

og hvis grønland kan bruge de erfaringer vi står med så står vi klar med administrativ viden

der ellers kan være brug for i forhold til nogle af de reformer og forslag som landsstyret planlægger at gennemføre det vil finansministeren uddybe lige om et øjeblik et moderne rigsfællesskab bygger på et godt

jeg vil nu give ordet til finansministeren

for en status på den økonomiske situation i grønland og for regeringens videre besvarelse af

være nogen tvivl om når det er sagt

selvfølgelig også vigtigt at vi her i folketinget kan have en respektfuld debat om situationen

om de økonomiske udfordringer for én part i rigsfællesskabet i det her tilfælde for grønland og det er sådan at grønland står over for store udfordringer i forhold til vækst i forhold til beskæftigelse og i forhold til

der har været et fald i den økonomiske aktivitet i grønland siden to tusind og tolv ledigheden ligger omkring

og udviklingen skyldes en tilbagegang

privatforbrug og eksport der har gennem nogle år været store forhåbninger til råstofområdet i grønland men der er sket

efterforskningsinvesteringerne som har svækket konjunkturerne og udsigterne på lidt længere sigt

heller ikke længere så gunstige regeringen og landsstyret har netop offentliggjort en fælles rapport om erhvervsudviklingen i grønland

det fremgår af rapporten at der fra international side vurderes at være potentiale for udvinding af råstoffer i grønland og vedtagelsen af storskalaloven og ophævelsen af nultolerance over for uran

understøtter den vurdering vigende råstofpriser og begrænset international erfaring med at operere

det dog vanskeligt at tiltrække finansiering til mineprojekter den fælles rapport der er udgivet indeholder en række anbefalinger om et styrket dansk grønlandsk samarbejde som kan bidrage til

grønland på kommercielle vilkår til gavn for både grønlandske og danske virksomheder det drejer sig blandt andet om initiativer som kan medvirke til at øge finansieringsmulighederne for mineprojekter herunder at der oprettes en arktisk låneramme i den nordiske investeringsbank og at der søges adgang til kapital fra den europæiske investeringsbank det anbefales også i rapporten at eksport kredit fonden hjælper med

identificere sunde mineprojekter i grønland hvor der så vil kunne stilles en garanti som gør finansieringen af indkøb hos danske underleverandører til mineindustrien i grønland mere tilgængelig også på turismeområdet er der potentiale for et udbygget dansk grønlandsk samarbejde og det anbefales blandt andet i rapporten at man øger samarbejdet mellem visit greenland og visitdenmark med fokus på produktudvikling og fælles markedsføring når det gælder den grønlandske eksport

den i flere år været stagnerende og det er en udvikling som især afspejler aktiviteten i fiskeriet i det vigtige rejefiskeri er kvoterne sænket med over fyrre procent siden to tusind og elleve og den biologiske rådgivning anbefaler at kvoterne reduceres yderligere stigende verdensmarkedspriser

tusind og ti så til gengæld betydet at der fortsat er en god økonomi i rejefiskeriet fiskeriet af makrel har bidraget til at styrke den økonomiske aktivitet men det har ikke kunnet forhindre en tilbagegang i den samlede økonomi i to tusind og fjorten

vil det kunne give et vigtigt vækstbidrag til grønland i de kommende år den svage udvikling på det grønlandske arbejdsmarked udgør et alvorligt problem der ikke kun skyldes et beskedent vækstpotentiale i økonomien men også store strukturelle udfordringer uddannelsesniveauet i grønland er lavt internationalt set kun omkring halvdelen af en ungdomsårgang får en kompetencegivende uddannelse

er der en betydelig import af højtuddannet arbejdskraft til grønland og samtidig er der også en del udenlandske ufaglærte i grønland hvor der ikke stilles krav om særlige kvalifikationer så de strukturelle udfordringer på arbejdsmarkedet vedrører derfor både arbejdsstyrkens kvalifikationer men jo også forhold

at indkomstmuligheden og den relative fattigdom i grønland er vokset lidt i de senere år og der er i forvejen en lidt mere skæv indkomstfordeling og en lidt højere relativ fattigdom i grønland end i danmark og de øvrige nordiske lande dertil kommer at der de seneste år har været en øget netto udvandring fra grønland befolkningens størrelse er faldet med godt fire hundrede og halvtreds personer eller nul procent siden to tusind og tolv

der været overskud siden to tusind og ti

og de tillægsbevillinger der er givet hvor landsstyret har fremrykket renoverings og anlægsopgaver har medvirket til at der tusind og fjorten var et underskud i landskassen på op mod to hundrede og fem og halvfjerds

svarende til to procent af bnp og derfor står landsstyret over for et konsolideringsbehov

kroner eller seks en halv procent af bnp hvert år i årene frem mod tusind og fyrre

det er også rådets vurdering at der skal findes nye indtægter og gennemføres reformer der sænker de offentlige udgifter for at få balance på budgettet fremadrettet og her skal det understreges at nye indtægter for eksempel råstoffer ikke i sig selv sådan som

ser ud lige nu kan løse grønlands økonomiske udfordringer

der også behov for reformer der skal skabes balance det er i det nye landsstyres koalitionsgrundlag anført at der skal skabes stabile samfundsforhold i grønland ved at gennemføre nødvendige reformer

balance det følger også af koalitionsgrundlaget at landsstyret vil etablere et aktieselskab som skal stå for store anlægsinvesteringer i blandt andet lufthavne og landsstyret vil samtidig etablere en udviklingsfond som skal foretage investeringer i storskalaprojekter i grønland landsstyret fremlægger om kort tid sit forslag til finanslov for

at imødekomme udfordringerne for grønlands økonomi senere i år vil landsstyret komme med en samlet vækst og holdbarhedsplan og formanden for grønlands økonomiske råd det er professor torben m andersen har i den sammenhæng udtalt og jeg citerer at det bliver helt afgørende hvordan planen kommer til at se ud hvis udviklingen skal vendes som nævnt indledningsvis

har grønland selv ansvaret for den økonomiske politik og for at gennemføre nødvendige reformer og sikre nye indtægter så man sikrer velfærden også i fremtiden men regeringen er som statsministeren også understregede

som landsstyret planlægger at gennemføre det kan for eksempel være inden for modernisering af

hvor vi i danmark har erfaringer

i starten af januar måned lejlighed til at tage en indledende drøftelse med min nye grønlandske kollega landsstyremedlem andreas uldum om de her spørgsmål og landsstyret overvejer nu deres mulige ønsker og behov i forhold til det tilbud der er givet jeg håber at landsstyret tager imod invitationen og at vi kan få etableret et godt og konstruktivt samarbejde mellem danmark og grønland

jeg ser frem til en god debat her i dag om grønlands økonomi det er et vigtigt emne som har stor betydning for mange mennesker i grønland og i rigsfællesskabet

man måske ville kunne tjene på råstoffer om tredive til fyrre år skulle der så om fire decennier vise sig at komme penge i kassen fra råstofferne er

det jo bare godt men det bør ikke have noget at gøre med reformerne hvad er det så grønland har ja det er jo som altid fiskeriet som sammen med bloktilskuddet fra danmark er det helt centrale i økonomien

der er ingen aktive miner i landet mere og ingen synes som nævnt på vej så grønland står med nogle ekstremt alvorlige økonomiske problemer som landsstyret har en forpligtelse til at søge løsninger på selvstyreloven af to tusind og ni

har i høj grad medvirket til at gøre grønlands økonomiske problemer langt større end de ville have været såfremt loven ikke fandtes ved den lov blev

bloktilskuddet fra danmark nemlig så at sige låst fast og det vil derfor stride mod loven hvis man skulle ønske bloktilskuddet hævet det var et hundrede procent på grønlands initiativ at det bloktilskud pris og lønreguleret blev låst fast på de tre milliard kr i dag vistnok

var det sådan at bloktilskuddets størrelse blev forhandlet med finansministeren og det kunne skifte fra år til år så at sige efter behov men nu er det altså på grønlands krav låst fast i begge landes lovgivninger og det betyder at grønland hvert år

tyve år som finansministeren sagde vil stå og mangle i omegnen af ni hundrede

grønland er som bekendt et hundrede procent selvstyrende på det økonomiske område men jeg er altså trods dette faktum nødt til at sige at der er ting som danmark ikke bør acceptere danmark vil ikke kunne acceptere at grønland går fallit

vi betragter som en selvfølgelig nordisk velfærdssituation dramatisk ændres i grønland danmark vil ikke kunne acceptere

der i dag i grønland allerede beskrives som fattige bliver til ludfattige mennesker og danmark vil ikke kunne acceptere at der er børn i grønland der går sultne i seng fordi der i de kommende år skæres i den offentlige velfærd når vi ikke vil acceptere det

er årsagen jo den selvfølgelige at hver og en der bor i grønland er danske statsborgere og således må og skal have de samme basale sociale rammevilkår som resten af de danske statsborgere

et selvfølgeligt krav at landsstyret for at undgå konkurs og efterfølgende uoverskuelig social armod nu sætter en proces i gang hvor de nødvendige reformer gennemføres og har man fra landsstyrets side ikke

må man henvende sig til regeringen således at det fornuftige tætte og gode samarbejde som rigsfællesskabet tidligere var vil kunne genetableres

som ofte nævnt ikke at grønland nogensinde skal forlade fællesskabet vi ønsker ikke fællesskabet afviklet men derimod styrket vi ønsker ikke mindre samarbejde men mere samarbejde på alle punkter og ytres der ønske herom fra grønlands side støtter vi gerne en pragmatisk revision af selvstyrelovens økonomiske del sådan at vore to lande som en samlet front vil kunne gå frem og lave investeringer i erhvervsudvikling investeringer i logistik investeringer i nye uddannelsessystemer et sådant samarbejdende rigsfællesskab vil omverdenen have tillid til også når det gælder om at investere i grønland som situationen er nu er der nemlig blandt udenlandske investorer desværre kun ringe tillid til grønland som eneforhandler det synes for mig at der nu skal stilles ganske alvorlige skrappe krav til landsstyret om pragmatisk at gennemføre en langsigtet økonomisk politik sådan at man lever op til sin væsentligste forpligtelse at tilbyde det grønlandske folk en fremtid og dermed give folk troen på at der reelt er

aldrende befolkning høj arbejdsløshed og svag økonomisk vækst folketinget noterer sig at grønlands økonomiske råd i rapporten fra to tusind og fjorten

et behov for at sikre balance mellem indtægter og udgifter i den grønlandske økonomi på kort og længere sigt og at rådet anbefaler strukturelle reformer der løser de underliggende udfordringer i grønlands økonomi folketinget anerkender og understreger at grønlands selvstyre selv har ansvaret for den økonomiske politik folketinget opfordrer regeringen til at holde sig orienteret om den økonomiske situation i grønland og inden for rammerne af og med respekt for selvstyreloven herunder de gældende økonomiske rammer fortsat at samarbejde og stille administrativ bistand til rådighed såfremt naalakkersuisut ønsker det det

til at grønlænderne selv kan finde ud af hvilke løsninger der er gode for dem

til den grønlandske politik på det her område

jeg bare hvordan mener ordføreren vi skal stille skrappe krav til grønland når de rent faktisk har overtaget ansvaret for den økonomiske

og hvad er konsekvenserne

fordi de ikke får nok at spise vi hører

ikke acceptere og så vil jeg blæse på hvordan det bliver organiseret

velfærdssystem og det kan ikke accepteres men jeg understreger jo

det er grønlands landsstyre der har ansvaret og der siger

få gjort noget finansministeren fortalte at der ikke havde været nogen reformer

tusind og ni ansvaret ligger der

når det er sådan at grønland har overtaget ansvaret for den økonomiske politik og hvad skal efter ordførerens mening være konsekvenserne hvis grønlænderne ikke gør som ordføreren mener

læste op og mange partier er enige

anerkender og understreger at grønlands selvstyre har ansvaret for den økonomiske politik når ordføreren så siger at der skal stilles skrappe krav til landsstyret og samtidig

forstår jeg bare ikke rigtig hvordan det er dansk folkeparti vil agere og virke samtidig med at der bliver udtrykt respekt

vi kan acceptere der må foregå et eller andet hele min tale har jeg jo brugt på at sige det er landsstyrets problem det er landsstyret der skal løse det men det er også danmarks problem

i rigsfællesskab med grønland og fordi vi yder

til grønland og har bundet os til det så det er vores medansvar men det er landsstyret i grønland der skal løse

at vi ville hjælpe fra dansk side altså har vi spidskompetencer i danske ministerier

forbedre situationen i grønland så synes jeg da at det er en helt anden situation end at sige at man vil blæse på hvordan tingene er organiseret

det mener jeg ikke selvstyreloven giver mulighed for og slet ikke i en konstruktiv debat

i grønland fordi grønland og danmark har hængt sammen i så mange år som vi har fordi vi har en helt afgørende indflydelse på grønlands økonomiske indtjening via bloktilskuddet og fordi vi samarbejder på alle mulige felter juridisk politimæssigt og

skal danmark da engagere sig i det og sige der er noget vi ikke vil acceptere det er et særligt ansvar vi har som vi ikke har for somalia eller kenya eller ceylon eller hvad ved jeg

særligt ansvar ceylon hedder

vil søren espersen lige definere hvordan man

at man i grønland nu får løst de økonomiske udfordringer

søren espersen er indstillet på at vi også fra dansk side eventuelt giver

vi kan hjælpe de børn i grønland

og være offensiv i forhold til det

stå her igen og sige nu skal vi have en dialog i gang jeg mener der skal tages fat og der er kun ét sted pilen peger på det er grønlands selvstyre det er grønlands

jeg tror de bedre vil

værdier der kan styrke det forhold vi har

almindelige skoleklasser som jeg får herind

så der kan vi starte fra grønlands side ved man meget om hvad der foregår i danmark fordi det er normalt at man læser danske aviser

var sikker på at man fik det bloktilskud sådan er det

er grønlandske politikere

regering kritisere landsstyret og det ærgrer mig egentlig

i et rigsfællesskab at man kan snakke om tingene og kritisere hinanden

og der skal fra min og venstres side udtrykkes glæde over rigsfællesskabet og et samarbejde i gensidig respekt valgkampen var opløftende fordi

fra alle sider blev understreget at der fra nu af skal samarbejdes bredt i grønlandsk politik der skal ryddes op i unoderne med vennetjenester og misbrug af skatteydernes penge og frem for alt skal der tages fat på de store udfordringer grønland står over for erkendelsen af at det er de grønlandske politikere og det grønlandske samfund selv som skal tackle udfordringerne og finde løsningerne er meget vigtig for det er og bliver en grønlandsk opgave at gennemføre reformer

uden reformer bliver grønland aldrig selvbærende og landet vil fortsat hænge fast i økonomisk afhængighed af andre og med en værdiskabelse der per indbygger klart ligger under niveauet hos nabolandene i norden og i nordamerika

rådet konstaterer at der efter indførelsen af grønlandsk selvstyre ikke er gennemført væsentlige reformer der skal være med til at understøtte en eventuel selvbærende økonomi vi har jo gennem de senere år set hvad der sker med lande som ikke har orden i økonomien de bliver afhængige af andre lande og långivere

bliver der heller ikke større selvstændighed af hvis man for eksempel skal være afhængig af multinationale selskaber man behøver vel bare sige grækenland

så ved vi alle hvad det drejer sig om først og fremmest er der pres på de offentlige finanser indtægter og udgifter hænger ikke rigtig sammen afstanden mellem indtægter og udgifter vil de næste tyve år blive større og større og ikke mindst demografien spiller her en stor rolle der bliver flere ældre og færre unge i arbejdsstyrken mange grønlandske unge får ikke rigtig del i uddannelse og må derfor forudse vanskeligheder

med at finde job på arbejdsmarkedet et arbejdsmarked

som alle andre bliver mere teknisk og videnstungt grønland oplever også at de unge der tager en uddannelse udvandrer og finder beskæftigelse i udlandet der er store sociale problemer og der er stigende krav til det offentlige sundhedsvæsen medicin og udstyr bliver bedre og bedre men også dyrere og dyrere boligsektoren udgør et problem der er et meget stort vedligeholdelsesefterslæb og rentestøtten skævvrider boligforbruget og bygger på at alle skal have billige boliger men nogle skal som bekendt betale fiskeri er så klart grønlands vigtigste erhverv

så understrege også vigtigt for grønland at udvikle andre erhverv og nærliggende i denne forbindelse er jo råstofudvindingen og turismen som kan yde bidrag i koalitionsaftalen understreges behovet for reformer det er vigtigt at den nye regering lader sig måle på løsningen af opgaven med at sikre det grønlandske samfund en selvbærende økonomi i et interview i dagbladet information siger finansminister anda uldum du kan ikke tage ud at handle uden penge og det er jo så sandt som det er sagt bekymrende er det dog at han siger at han ikke kan love at en økonomisk plan ligger klar i år det håber jeg imidlertid at den gør for jo før man kommer i gang med at tackle udfordringerne jo bedre vil det gå beregninger fra grønlands økonomiske råd viser at de offentlige udgifter vil være stigende frem til

og fyrre mens indtægterne stort set vil være de samme målt som andel af bnp økonomien er altså ikke holdbar

syv en halv procent af bnp hvert år frem mod

og fyrre omsættes syv en halv procent af bnp til forholdene i danmark svarer det vel til cirka en hundrede og fem og tredive milliard kroner de reformer af dagpengene nulvæksten

knap halvdelen af den grønlandske udfordring og det siger noget om opgavens enorme omfang vi kan samstemmende her i folketinget berette at forståelsen for reformer ikke kommer af sig selv det er noget der skal arbejdes politisk med behovet for forandringer skal forklares og ofte kræver det tid og i lyset af at grønlands problemer er meget meget større end de problemer vi har så kan man ikke tidligt nok komme i gang med

for behovet for forandringer for det kommer ikke af sig selv

fravær af konkrete initiativer et godt råd til grønlandske politikere er derfor at konkretisere udfordringerne for det grønlandske samfund og ikke mindst begynde at fremlægge løsningsforslag jo tidligere man fremlægger dem jo blidere bliver de opgaven er den grønlandske regerings og opgavens løsning hviler

men hvorfor så denne hvad skal vi sige meget voldsomme trang til at blande sig i debatten som folketing og fortælle grønlænderne hvad de skal og hvad de ikke skal når nu der faktisk måske er nogle positive tegn på

sig over landet der skal arbejdes for at der bliver forståelse for behovet for reformer og der er behov for at man også ved hvad alternativet er

ikke laver reformer derfor mener jeg sådan set at den her forespørgsel er udtryk for rettidig omhu fra vores side fra det danske folketings side og udtryk for respekt

det skal ske og hvornår

selvbærende er det med eller uden bloktilskud

ser claus hjort frederiksen et godt ligeværdigt tillidsfuldt samarbejde

danmark og grønland i regi af rigsfællesskabet for at komme nogle af de her meget alvorlige

udfordringer til livs

grønlands økonomiske råd også og der er det bare min bekymring

for at vi kan forstå her i danmark hvad det er for en opgave så ville det svare til at vi skulle ud og finde besparelser

hundrede og fem og tredive milliard kroner

er jeg bekymret for en ting er at man erkender at det er en nødvendighed at reformere noget andet er at hvis man skal have opbakning i befolkningen til reformerne

kan bare se at der er et kæmpe problem for grønland og det der bekymrer mig allermest

at hvis man har en drøm om

hvad enten man er afhængig af danske bloktilskud eller kinesiske mineselskaber eller hvad

en redegørelsesdebat om forholdene for hele rigsfællesskabet det er meget gunstigt og det hilser vi som socialdemokrater meget velkommen som statsministeren og finansministeren har været inde på ønsker vi et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem danmark og grønland sådan skal tonen være og sådan skal handlingerne være et samarbejde som bygger på selvstyreloven

og den kompetencefordeling som der nu ligger jævnfør selvstyreloven det vil sige at det er de væsentlige beslutninger som træffes i grønland

mange af og det er eksempelvis også den økonomiske politik som vi her i dag drøfter som der er redegjort for fra både finansministerens og statsministerens side står grønland som bekendt over for betydelige udfordringer i forhold til den økonomiske situation

en aldrende befolkning lav vækst og ledighed

en stærk stat en stærk nation og muligheden for velfærd selvstyret har ansvaret for den økonomiske politik herunder også for at gennemføre de nødvendige reformer og sikre nye indtægter det står klart for alle selv om ansvaret for den økonomiske politik ligger hos selvstyret

udtrykt af både statsministeren og finansministeren have en respektfuld debat om situationen i grønland og det har vi fra dansk side

er vi naturligvis også meget interesseret i en sund økonomi i grønland og hvorfor det jo fordi det er godt for alle der bor i grønland og det er godt for rigsfællesskabet som helhed

med stor tilfredshed at jeg har noteret at den nyvalgte regering i grønland vil fremlægge en holdbarheds og vækstplan inden udgangen af indeværende år

forbedrede rammevilkår for erhvervslivet og tiltag

en bekæmpelse af ledigheden væsentlige udfordringer i grønland koalitionsparterne har i koalitionsaftalen aftalt at indføre reformer der sikrer bedre levevilkår og ikke mindst at igangsætte en dynamisk udvikling af økonomien der skal sikre

skabelsen af netop nye arbejdspladser og dermed få udviklet flere arbejdspladser til den arbejdsdygtige del af den grønlandske befolkning

at udgifter og indtægter i finanslovsbudgettet

netop holdes i balance det er det

år siden eller for knap to år siden det var i hvert fald i to tusind og tretten en arbejdsgruppe hvis opdrag det var at komme med forslag til hvordan erhvervsudviklingen i grønland kan fremmes på kommercielle vilkår

rapport som finansministeren også sagde med tolv anbefalinger til erhvervsudvikling hvor der er et helt særlig fokus på råstoffer og turisme som områder med det største potentiale for netop at skabe vækst og beskæftigelse i grønland rapporten anbefaler eksempelvis et fokus på at få afklaret potentielle finansieringsmuligheder for mineprojekter i grønland på kommercielle vilkår som

at øge samarbejdet om markedsføring mellem grønland og danmark på

jeg finder det også meget positivt og det har jeg udtrykt flere gange den seneste tid at finansministeren og statsministeren har tilkendegivet at regeringen her i danmark vil tilbyde administrativ bistand i forhold til den lyst

være for reformer og initiativer og det som landsstyret måtte være i gang med at planlægge

bistand med spidskompetencer hvis det grønlandske selvstyre måtte ønske det med den her ordførertale vil jeg gerne udtrykke at der fra socialdemokraternes side er stor opmærksomhed

arbejde der forestår og som skal vedligeholdes i samarbejdet mellem grønland og danmark

et samarbejde som vi jo gerne ser styrket eksempelvis i de erhvervsmæssige sammenhænge og de finansieringsmæssige sammenhænge grønland er et stort land men med en lille befolkning med nogle sårbarhedspunkter som er trukket meget tydeligt op i forbindelse med de økonomiske analyser og rapporter der ligger

liv og udvikling hvorfor er det så så magtpåliggende for ordføreren og de andre partier bag det forslag til vedtagelse der er fremsat her at man skal fremhæve nogle ganske bestemte anbefalinger fra det økonomiske råd nemlig de her såkaldt strukturelle reformer og så vil jeg gerne spørge ordføreren hvad

ved de strukturelle reformer

hvad skal man sige magiske løsninger der vil udspringe af at indføre disse strukturelle

i den her tekst end at det vi siger er det der bliver anbefalet det økonomiske råd er et råd

vi også har et økonomisk råd i danmark vi lytter sågar

når vi skal forsøge at træffe de politiske beslutninger her i danmark men at enhedslisten åbenbart melder sig ud

til eksperter på et område må stå for enhedslistens regning det gør vi

i socialdemokraterne vi tager gerne imod gode råd og der ligger ikke andet i det vedtagelse end at vi blot resumerer at der rent faktisk er et økonomisk råd og at de rent faktisk er kommet med nogle anbefalinger

at fastlægge den økonomiske politik og finde ud af hvilke konkrete tiltag

for at løse deres økonomiske udfordringer så jeg

åbenbart er sådan et magisk løsen der skal gentages

udfordringen er balancen imellem hvornår vi i danmark står og

vedtagelse om strukturelle ændringer

der træffes beslutning om i dette

som er rigsanliggender og hvad der træffes beslutning om i grønland fordi det er hjemtagne områder

ikke noget med at jeg kommer med forslag til hvilke reformer der skal indføres i grønland det ville være disrespekt og

fuldstændig imod selvstyrelovens ramme

økonomiske perspektiver

handling det

at vi står sammen og ikke mindst arbejder sammen i

at der bliver en vej for grønland så de kan komme ud af den overordentlig vanskelig situation den dårlige økonomiske situation medfører en masse

nævnt fra alle sider det er negative konsekvenser på samfundsniveau

har også rigtig store menneskelige konsekvenser

generelt stor fattigdom og et generelt fald i det enkelte menneskes velfærd det kan vi

det vi også kan konstatere er at der er en manglende tillid fra investorerne til at gå i gang med større projekter

mellem indtægter og udgifter at

er en bæredygtig vækst i samfundet det er helt afgørende

og så også se på de muligheder der er for at skabe nye indtægter

at skabe mulighed for øget vækst grønland har rigtig mange ressourcer og de skal

kræver investeringer det kræver viden og det kræver også hårdt arbejde minik rosing

samarbejde med blandt andet københavns universitet udarbejdet en rapport der hedder til gavn for grønland

nogle muligheder som man kunne lave et samarbejde på baggrund af jeg kunne godt tænke mig

finansministeren og statsministeren ville prøve

tillidsfuldt samarbejde er at danmark og grønland ikke trækker i hver sin retning der er en fælles interesse i at vi får lokaliseret problemerne at vi finder nogle løsninger på

kæmper med nu og det er fuldstændig rigtigt at i regi af selvstyreloven

er jo at sikre at grønland kan få en stabil økonomi og ja er der behov for reformer

også se frem til at man fra grønlands side fremlægger hvilke reformer

har ansvaret for den økonomiske politik og det skal respekteres

samarbejde respektfuldt og samarbejde ud fra et ligeværdighedsprincip og at yde støtte

og yde den bistand som det grønlandske landsstyre vurderer at der er behov

og jeg på vegne af af enhedslisten ia uffe elbæk og

folketinget konstaterer at grønland står over for store økonomiske udfordringer med en aldrende befolkning høj arbejdsløshed og svag økonomisk vækst det kan blandt andet på baggrund af grønlands økonomiske råds rapport fra to tusind og fjorten konstateres

behov for at sikre balance mellem indtægter og udgifter i den grønlandske økonomi på kort og længere sigt folketinget anerkender og understreger at grønlands selvstyre selv har ansvaret for den økonomiske politik folketinget opfordrer regeringen til inden for rammerne af og med respekt for selvstyreloven fortsat at samarbejde og stille administrativ bistand til rådighed såfremt naalakkersuisut ønsker

står og nu vil jeg gerne nævne det igen formynderisk i danmark og siger her ved vi hvad det vil være godt

burde grønland og danmark fra

og så gå tilbage til

sige det er det her vi godt kunne tænke os et fælles samarbejde om

den del mener jeg ikke at vi alene kan sige løs det grønland

har redegjort for rigtig store økonomiske udfordringer i grønland

er derfor vi er nødt til at have et tillidsfuldt samarbejde

læse det økonomiske råds

fra grønlands side men jeg mener også at der er andre muligheder som måske kan pege mere

have nogle løsningsmuligheder i sig blandt andet rapporten fra minik rosing og det er egentlig det jeg spørger til hvordan går det med opfølgningen på de

mulige steder hvor man kunne sætte ind og komme med

det skal vi heller ikke gøre vi er nødt til at tage fat dér hvor der også

sker noget i forhold til opfølgning på herre minik rosings rapport og andet jeg ved jo at finansministeren har stået her og redegjort for at der netop er fremlagt en rapport i forhold til at fremme det kommercielle erhvervssamarbejde mellem grønland og danmark det var noget af det herre minik rosing havde præciseret at vi manglede og der er der altså lige nu kommet tolv anbefalinger så sover vi i timen

at rådet anbefaler strukturelle reformer som løser de underliggende udfordringer i grønlands økonomi

det ikke er muligt her ved at stille spørgsmål

er der brug for bistand er der brug for hjælp

vi kan stå her og sige hvis grønland siger at de har brug for økonomisk

venstre

stilles krav og kommes med konkrete anbefalinger om hvad grønlænderne skal gøre eller ikke gøre for vi ved jo alle sammen og det

prøver på at bagatellisere de problemer og de udfordringer de har heller ikke den grønlandske regering det er muligt at vi som politikere undrer os over nogle af de beslutninger de når frem til

eller mangel på beslutninger jeg synes personligt også det er fuldstændig i orden at vi fra folketingets talerstol og i grønlandske og danske medier giver udtryk for det det er jo en del af samarbejdet at man også har ret til at give udtryk for hvad man mener om det de andre går og laver det er en del af rigsfællesskabet og en meget vigtig del det er det vi med et fint ord plejer at kalde dialog men det er nu engang en opgave for det grønlandske landsting inatsisartut at tage den diskussion og finde frem til de løsninger som man i grønland mener er de rigtige som folketing og nu

faktisk kun forholde os til grønlands økonomiske situation i det omfang vi bliver spurgt og de eventuelt beder om vores hjælp og samarbejde det må være en naturlig konsekvens

hvad samarbejdet angår

er det jo allerede i gang flere har henvist til den rapport der lige er kommet jeg skal ikke tage stilling til de konkrete anbefalinger så grundigt har jeg ikke studeret den jeg vil bare glæde mig rigtig meget over at den er kommet og at det jo er et udtryk for at samarbejdet går bedre end nogle måske ligesom gerne vil give udseende af

men det er altså ikke vores opgave som folketing at stille krav eller komme med konkrete anbefalinger til grønland om hvordan de skal løse deres problemer på det økonomiske område det er jo især påfaldende at det åbenbart er meget magtpåliggende for en række partier her at fremhæve ganske bestemte anbefalinger nemlig om strukturelle reformer i den rapport som grønlands økonomiske råd er kommet med og det er da svært at opfatte det som andet end et forsøg på en om end indirekte indblanding i grønlands beslutningsproces det er især betænkeligt når man ser på hvad det er for nogle af anbefalingerne man har valgt at fremhæve det

nemlig de her strukturelle reformer hvis man kigger lidt i rapporten

der står om dem der er behov for reformer der øger gevinsten ved at arbejde og som skærper rådighedskravene for at oppebære arbejdsmarkedsydelsen det var et citat fra rapporten

at hovedårsagen til beskæftigelsesproblemerne i grønland er en række strukturelle forhold og åbenbart ikke at der mangler arbejdspladser til de mange arbejdsløse det fører rådet til den konklusion at man skal stramme rådigheds og sanktionsmekanismerne over for de arbejdsløse om offentlige investeringer hedder det i rapporten at det kan være fint nok men

foretages dér hvor beskæftigelsesproblemerne er størst vi har ligesom hørt det før det er jo anbefalinger der bygger på de samme principper for økonomisk politik som bliver brugt herhjemme

og nu må jeg gøre det lidt kort og det bliver lidt populistisk nemlig en vrangforestilling om at der skulle komme flere arbejdspladser ud af at man tager nogle penge fra de arbejdsløse og at man skal være tilbageholdende med offentlige investeringer

hvor der er stor arbejdsløshed den politik virker ikke herhjemme konsekvensen er mere ulighed mere fattigdom det har grønland rigeligt af i forvejen så hvorfor er det så magtpåliggende at vi i

får indskrevet den slags det vil enhedslisten i hvert fald ikke være med til hvis den grønlandske regering vælger at gå den vej

så er det jo også lidt påfaldende at man ikke

råd burde være kommet med nemlig

at lave en total omfordeling af skattebyrden sådan

rige og de velhavende som der jo også en del af i grønland kom til at bidrage noget mere til fællesskabet det har jeg med bare for at vise at det

ønske grønlands alt muligt held og lykke med at løse de udfordringer vi skal vise tillid til at de kan løse dem og så skal vi være parate

de beder om det og selvfølgelig også diskutere konkrete ting som kan hjælpe dem i

i beslutninger man har truffet i inatsisartut det var så noget vi blev bedt om at blande sig i nemlig storskalaloven og de deraf følgende virkninger for den danske udlændingelov så er man jo nødt til at blande sig men det som jeg synes herre søren espersen har svært ved at forstå

selvstyreloven og med de aftaler vi har lavet med grønlænderne og med det vi i øvrigt er enige om og der vil jeg faktisk inkludere alle andre partier i folketinget end dansk folkeparti nemlig at det er dialogen der er vejen frem at vi har lov til at komme med nogle forslag i de drøftelser som statsministeren har med den grønlandske regering at vi har lov til som politikere at give udtryk for hvad vi mener

findes der også strømninger der

at de der danskere bare er dumme at de blander sig i alting og at de vil bestemme alting

og der er det jo fantastisk vigtigt at vi holder tungen lige i munden og ikke giver næring til hvad skal vi sige de strømninger som gerne vil lægge danskerne for had fordi de vil bestemme alting

hvis de kommer og spørger os men herre finn sørensen vil have det her til at blive ja undskyld mig jeg laver en tolkning mere en grønlandsk indenrigspolitisk debat

enhedslistens side godt kan nævne det økonomiske råd og deres rapport

herre finn sørensen fra talerstolen godt kan sige at der er nogle af anbefalingerne herre finn sørensen godt kan støtte og se det fornuftige i men herre finn sørensen og enhedslisten kan ikke støtte

til vedtagelse som langt de fleste partier her i folketinget står sammen om hvor vi netop bare præciserer at det økonomiske råd også kommer med nogle anbefalinger blandt andet på nogle strukturelle områder og at det så ellers er grønland der selv bestemmer alt

omkring økonomi ja undskyld mig

ikke ind og plukker en bestemt del af det økonomiske råds rapport ud og siger at det er disse anbefalinger vi meget gerne ser at grønlænderne følger for hvis man

i den grønlandske indenrigspolitiske debat det er jo lige nøjagtig

invitere til en indblanding i den grønlandske indenrigspolitiske debat det har vi forsøgt at forklare

gennem flere mailudvekslinger over de seneste dage

vedtagelse hvis man havde villet pille det ud

fordi det åbenbart er meget meget magtpåliggende lige at fremhæve den del

de ting som vi er enige om det er jo en god idé når man skal lave

andre partier der gerne ville have pillet ud så vi kunne

med det og så længe jeg ikke kan få en anden forklaring

peger pilen nedad desværre er det også en kendsgerning at vi her fem år efter selvstyreloven

reformbehov vi drøfter her i syddanmark hvis man kan kalde det sådan

præget af en virksomhedsstruktur som i høj grad

helt eller delvis offentligt engagement

erhvervsvirksomheder hvis udvikling er helt afgørende for at man kommer ud af suppedasen er jo sovset ind i offentlige tilskud og politiske særinteresser som gør at det er ganske svært at få rentabilitet som vi kender det i det øvrige europa og i den vestlige økonomi som sådan

på det lange sigt

tillige bydende nødvendigt at der sikres uddannelser til de unge og at motivation og incitamenter er til stede i arbejdsstyrken hvis økonomien på noget tidspunkt skal blive selvbærende jeg er overbevist om at der kræves en forholdsvis hård reformkur meget snart og at der må satses

strukturelle og måske også kulturelt båret jeg tror og håber at erkendelsen

sige at vi her fra dansk side altid vil vise respekt for selvstyret og meget gerne række ud med hjælp og støtte til implementeringen af de nødvendige reformer akkurat som statsministeren var inde på når blot finansieringen fastholdes på det nuværende niveau hvis ikke der sker drastiske forandringer i tilgangen til problemerne

jeg frygte at vi på et tidspunkt vil se en nordlig udgave af grækenland med alle de menneskelige og personlige tragedier

en situation vi aldrig

fordi det politiske system på en eller anden måde ikke har kendt sin

selvstyre selv udtryk for at grønland snart kunne stå på egne ben med en stor sæk penge og vinke farvel til danmark der så kunne stå tilbage med en lang næse optimismen var stor der var masser af olie i takt med at klimaforandringerne fik isen til at smelte der var uran og jern og sjældne jordarter i undergrunden

rent bonanza med et eventyr som det der ramte californien midt i det nittende århundrede hvor alle drog dertil for at hente en sæk fuld af guld

snart gå fra selvstyre til regulær suverænitet bryde rigsfællesskabet op og sige farvel til bloktilskuddet som ville være at regne for småpenge man kunne undvære den diskussion vi i de år havde om hvem der bestemmer

ville blive overflødig for herefter ville grønland selv bestemme det hele suverænt jeg ønskede i de år grønland tillykke med dets perspektiver men advarede mod at opløse rigsfællesskabet ud fra en konservativ opfattelse må vi tværtimod bestræbe os på at videreføre det rigsfællesskab vi af mange mere eller mindre tilfældige grunde har fået overleveret af historien for vi kan ikke genskabe et rigsfællesskab

for af dem at høre hvad der måtte være galt med rigsfællesskabet for derpå at forny det naturligvis inden for grundlovens rammer for at imødekomme de grønlandske og færøske berettigede ønsker lavede vi derfor sammen itelleqaftalen og famjinaftalen der sikrede grønland og færøerne medindflydelse på den del af vores udenrigspolitik der vedrørte dem derefter lavede usa grønland og danmark igalikuaftalen der tillod opgradering af thulebasen og dermed fortsat amerikansk tilstedeværelse i thule hvilket bidrager med mere end to hundrede og fyrre million kroner årligt til den grønlandske statskasse svarende til et beløb på to hundrede og fyrre milliard

kroner i de danske budgetter om regeringen nu har svækket dette med sin aftale med usa fra december to tusind og tretten har vi for tiden en diskussion om som vi desværre kan konstatere at statsministeren ikke vil bidrage til at deltage i det finder jeg er en stor fejl eftersom grønland og færøerne ligger direkte under hende og fordi hun jo rent faktisk siden to tusind og tretten har skiftet

et par gange alle skal jo

i den regering hvorfor den nuværende

og den truer rent faktisk grønlands

altså også værd at tale om hvor vi har været med til at forringe den den sag er ikke færdigdiskuteret men den er så ikke emnet for dagens debat men skal debatteres andre steder for dagens debat er grønlands økonomi som er i en slem forfatning eventyret lå alligevel ikke lige om hjørnet oliepriserne er faldet markant på verdensmarkedet hvilket skubber udsigterne til et grønlandsk eventyr langt ud i fremtiden eftersom det er dyrt at søge efter olie og endnu dyrere at få den op i grønland samtidig er priserne på jernmalm som var det andet eventyr ligeledes faldet på verdensmarkedet hvilket igen svækker interessen for

er der vanskeligheder for fiskeriet som jo er noget af det vigtigste på grønland og desværre er salget af sælskind ramt

som vi jo altså også er imod og som jeg ved de skiftende danske regeringer har prøvet at få lempet og få forhindret følgen af men det er også en svækkelse

jo hernede arbejde for forbedringer af vilkårene

turismen med skibe langs den grønlandske kyst som har en fremtid for sig men den ligger åbenbart heller ikke lige om hjørnet

andre priser en infrastruktur en kortlægning en redningstjeneste som er dyr og som vi har et ansvar for dette ansvar deler vi med de andre stater med kyst ud til polarhavet således som det fremgår af ilulissaterklæringen fra to tusind og otte desuden har vi i nordisk råd skabt aftaler om et fælles et fælles ansvar

er besluttet i arktisk råd at bære i fællesskab men det er omkostningsfuldt det er kyststaterne der har det primære ansvar og det tager tid at implementere disse tjenester og for eksempel at udvikle de droner der kan foretage eftersøgning dertil kommer den militære overvågning som vi har truffet aftale om i forsvarsforligskredsen og som ikke er blevet mindre relevant i lyset af den stigende russiske militære interesse for området den er et dansk ansvar som vi skal løfte hvorved vi samtidig viser hvor vigtigt rigsfællesskabet også i fremtiden er for grønland

grønland lige nu ikke har den største ressourcemæssige interesse så kan interessen komme igen

har grønland en stigende geopolitisk interesse i verden beskyttelsen af grønland og grønlands interesser varetages derfor bedst for grønland og med grønland igennem et stærkt og gensidigt loyalt rigsfællesskab

jo så også vil bidrage med penge på grønland nu står grønland altså så med alvorlige økonomiske problemer med underskud på statsbudgettet voldsomt voksende arbejdsløshed stigende fattigdom og dermed forbundet stigende udvandring hvilket alt sammen er gjort værre af at de store investeringer man regnede med alligevel ikke kom at løse disse problemer og rette op på dem er grønlands eget ansvar det følger selvstyreloven det vil derfor være utidig indblanding hvis vi i dette folketing meddeler grønland hvad det skal gøre

formentlig behov for strukturreformer som grønlands økonomiske råd har anbefalet og naturligvis for at forbedre det grønlandske indtægtsgrundlag

bedre udvikling af turismen ændring af beskatningen bedre uddannelser og styrkede forskningsinstitutioner hvor jeg synes vi bør medvirke til i samarbejde at gøre nuuk til det arktiske

og det er op til grønland at gennemføre de ændringer det vælger at give sig i kast med men grønland skal vide at vi vil bistå grønland så godt

må vi forstå og bistå hinanden

selvstyreloven der var for eksempel det der

der er også hele fiskeripolitikken hvor man kan se på

grønlands indtægtsgrundlag er kommet ud i en risikosituation på grund af regeringens

med usa fra december to tusind og tretten

en dansk regering har fremkaldt eller været med til at fremkalde så når vi taler om hvor dårligt

det går også dårligt og grønland skal selv rette det op der er

for økonomien er der altså ting vi har et medansvar for og som vi kan gøre noget

debatten i dag fordi det satte tingene ind i et historisk perspektiv og fordi herre per stig møller netop

gøre i vores del af rigsfællesskabet for at afhjælpe grønlands situation så en stor tak for at bringe den nuance ind

hvis i et

det med andre lande

konvergenskrav til medlemslandenes økonomier eu ser på inflationen hvor det maksimalt tilladte er

procent i to tusind og fjorten og skønnet for grønland lægger de lige nu på en

eu kræver at det årlige underskud

være over tre procent af bnp i grønland forventer vi et underskud

to procent af bnp

eu ønsker at den offentlige gæld højst må være på tres procent af bnp i medlemslandene i grønland forventer vi i dag at ligge på omkring tyve til fem

tyve procent af bnp jeg nævner dette for at vi kan få nogle rimelige proportioner ind i denne debat

for på kort sigt er vores økonomiske udgangspunkt i grønland rigtig fornuftigt

på lang sigt er vi udfordret af en

ældrebyrde altså den samme demografiske udvikling som for eksempel i danmark

siumuts leder kim kielsen meddelte således i sin nytårstale at der nu skal udarbejdes en holdbarheds og vækstplan for grønland derudover barsler naalakkersuisut nu også med en grønlandsk budgetlov efter dansk forbillede en lov der skal sikre en endnu stærkere styring af det offentlige forbrug så reformerne er på vej et centralt emne for siumut er

vores turisme fremover derfor skal vi have udvidet vores lufthavne havne og hotelkapacitet i hele landet og vi ser meget gerne et samarbejde med danske investorer om det det koster penge at tjene penge og vi får ikke nye indtægter i grønland uden at

af de nye arter der vandrer ind i vores farvande i disse år det fiskeri er lovende naalakkersuisut vil desuden sikre at

fremover i højere grad bliver forarbejdet i grønland i stedet for i udlandet den værdiforøgelse af produkterne vi i dag ser ske uden for grønland må meget gerne ske hos os selv i fremtiden i øjeblikket er den første nye mine i mere end ti år ved at blive bygget i nærheden af nuuk og flere projekter nærmer sig den endelige ansøgning om udnyttelsestilladelse

blevet overtaget af en kapitalstærk

en voksende mineindustri i grønland

interessen for grønland blandt de partier der har stillet denne forespørgsel velkommen men præmissen for denne debat er desværre ikke rigtig grønland har nemlig hverken et dramatisk voksende underskud eller en dramatisk voksende arbejdsløshed underskuddet for to tusind og fjorten bliver betydelig mindre end de tal der

i cirkulation under valgkampen og derfor

som følge af naalakkersuisuts indsats det sidste år hvis intentionerne bag denne forespørgsel er at folketinget skal være grønland til gavn er det nogle andre signaler

der netop er kommet med den nye rapport fra erhvervs og vækstministeriet om kommercielt

andre udfordret af en ældrebyrde men vi tager vores ansvar på os og vi er i fuld gang med at gribe ind over over for

udfordringerne det ville være godt

brugte energien på at diskutere hvordan danmark bedst kan være med til at fremme denne udvikling i grønland

selvstyrets ramme jeg tillader mig at læse det

i forbindelse med denne debat netop sådan

der er der er på vej men vi skal heller ikke glemme at vi skal have forståelse

hinandens værdier vi må jo erkende at

er forskellige vi har den der forskellighed

skal vi udnytte og have som

tæt men at vi jo samtidig respekterer grønlands ansvar for den økonomiske politik herunder gennemførelsen af reformer og det er da værd at hæfte sig ved igennem en lang debat som den vi har haft at

en eneste ordfører i hele folketinget der på noget punkt veg fra den aftale og den arbejdsdeling der ligger på det punkt det

grønland har store økonomiske udfordringer der er som skitseret af mange ordførere langsigtede problemer med en aldrende befolkning med relativt høj

og udsigt til stigende offentlige udgifter parallelt med en svag økonomisk

at få sikret en balance mellem indtægter og udgifter på kort og især lidt længere sigt og jeg forstår også at det er landsstyrets målsætning og skal man nå det mål

det er relativt åbenlyst at det fordrer både strukturelle reformer og nye indtægter det er ikke tilstrækkeligt med en af delene

bistår den danske regering meget gerne grønland blandt andet ved et samarbejde om erhvervsudvikling på kommercielle vilkår

reformer og styring af den offentlige økonomi det er jo sådan at vi i danmark i den danske sammenhæng på kryds og tværs af en masse

og diskussioner samlet set faktisk har ganske udstrakte

erfaringer med den type reformer og den type politik der er gennemført ganske mange reformer i

det er rigtigt som venstres ordfører gjorde gældende at det jo ikke nødvendigvis er noget der gør en vanvittig populær i første omgang det er i hvert fald min erfaring

at vi i en dansk sammenhæng ganske gerne

lader vores egne forhold debattere i en lang række fora og det gælder både indenlands

det økonomiske råd men jo også udenlands i forhold til

og vi stiller selvfølgelig gerne op med henblik på at lytte til hvad man har at sige

at de skal ske på et kommercielt grundlag det kan ikke være sådan at vi prioriterer et statsligt engagement i grønland på bekostning af det engagement eller de udgifter vi kan afholde til velfærd i danmark i øjeblikket er det sådan at regeringens embedsmænd

er i en aktiv dialog med den grønlandske administration om hvordan vi kan hjælpe i

til de problemstillinger der er diskuteret og det håber jeg selvfølgelig

at vi det vil sige folketinget og den danske regering skal stille krav til grønland om hvilken økonomisk politik de skal føre

fra den arbejdsdeling vi har vedtaget og aftalt med grønlænderne og dem var der altså også en anden ordfører der kunne

mener jeg herre søren espersen klart gjorde

vedtagelse hvor der står noget andet hvis han i sin egen gøren og laden

handler stik modsat det var bare det jeg gerne ville have at finansministeren skulle

og mere varige indtægter ud af for

minik rosing var i spidsen for

der hvor jeg har noget at byde på og hvor mit ministerium at byde på handler det jo om at bidrage til

hjælpe i forhold til de ting vi har haft held med i danmark i de senere år

styre de offentlige finanser og gennemføre reformer og der er vi jo i den heldige situation at jeg og

ulasteligt sammen om en stærk stram styring af de offentlige finanser indførelsen af en budgetlov og omfattende strukturreformer der sikrer at vi har styr på dansk økonomi og de erfaringer kan vi selvfølgelig

område velfærdsområdet det er jo også ganske vigtigt så hvor ser finansministeren muligheden for at

eventuelt investere så uddannelsesområdet sundhedsområdet

kan nå et niveau som vil gøre reformer mulige

at det er meget vigtigt at vi både fra dansk og grønlandsk side har den helt generelle præmis når vi arbejder her type emner at det skal kunne bære sig selv kommercielt

det ikke er tilfældet

henvises til finansudvalget hvis ingen gør indsigelse

det som vedtaget det er vedtaget

næste punkt fordi der mangler en minister

i øjeblikket ingen forbindelse til regeringen og derfor bliver jeg nødsaget til

udsætte mødet som så genoptages

kommunalbestyrelserne stor frihed til at udforme det grundskoletilbud der bedst stemmer overens med lokale ønsker og behov undervisningen der efter lovforslaget skal gives inden for børnehaveklassen og første

ni klassetrin skal stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen undervisningssproget i en kommunal international

i faget dansk er undervisningssproget selvfølgelig dansk kommunale internationale grundskoler optager undervisningspligtige børn af udlændinge der har midlertidigt ophold her i landet på grundlag af beskæftigelse hvis forældrene ønsker dem optaget i skolen hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i skolen sker optagelse efter objektive kriterier for eksempel afstands eller søskendekriterier der er fastsat af kommunalbestyrelsen hvis der er ledig kapacitet på en kommunal international grundskole kan der også optages danske børn og andre udenlandske børn der bor eller opholder sig her i

den bærende tanke i forslaget er at styrke kommunernes og virksomhedernes evne til at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft

og tiltrække udenlandske virksomheder men jeg indrømmer da også gerne at såfremt en kommune vil bruge denne mulighed til at tage konkurrencen op med en allerede eksisterende friskole

mulighed vi i dag giver kommunerne forventer vi at man udvikler lokalt i samarbejde med alle gode kræfter og

de eksisterende tilbud derfor bliver det også noget af det

vi fra venstres side vil holde skarpt øje med

at alle friskoleforeninger og alle privatskoleforeninger er stærkt kritiske over for dette lovforslag og hvorfor er de så det det er de fordi

elever på en kommunal international skole kommer til at gå gratis mens elever på

betale hvordan forholder ordføreren sig til denne kritik især set i lyset af

at der kan tiltrækkes højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft der kan være med til at skabe vækst og beskæftigelse i danmark

burde dansk folkeparti som også er et borgerligt parti også

har evnen til at tiltrække udenlandske virksomheder der kan være med til at sikre et højere skattegrundlag og dermed vækst og beskæftigelse så jeg vil da opfordre dansk folkeparti til

selv kan vælge at oprette en international grundskole

et godt redskab hvis man skal kunne tiltrække udenlandsk ekspertise og udenlandske virksomheder til lokalområdet i dag er det jo allerede sådan at der i privat regi kan oprettes grundskoletilbud med internationale linjer

det samme som at de netop findes i den pågældende kommune

er pladser nok kl vurderer også at behovet vil stige i de kommende år

er det kun godt at vi med forslaget her giver kommunerne en ny mulighed hvis de selv ønsker det til at oprette en kommunal skole med enten fransk engelsk eller tysk som undervisningssprog

som vil gavne hele landet det er jo nemlig sådan at vores virksomheder der bruger højtuddannet udenlandsk arbejdskraft er fordelt rundtomkring i vores land og

vælge at imødekomme lokale behov

en skole til de børn som midlertidigt bor i området fordi deres forældre arbejder på en lokal virksomhed det er ganske snusfornuftigt at vi åbner op for den her mulighed og socialdemokraterne og det radikale venstre støtter derfor

og der svarede troels ravn jo meget ærligt at det ville være forligsbrud

nu har socialdemokraterne så sammen med regeringspartneren fremsat dette lovforslag og mit spørgsmål

det vil være forligsbrud at fremsætte forslag om internationale skoler efter indgåelsen af

og dette er tilfældet her

kun ville indgå en aftale om folkeskolen hvis afsnittet om internationale skoler røg ud af aftalen

man kan bare gå tilbage og se på de tidligere aftaleudkast blandt andet fra maj to tusind og tretten optræder internationale skoler

det blev taget ud hvilket forligsparterne anerkendte efterfølgende har socialdemokraternes tidligere folkeskoleordfører over for tv to klart tilkendegivet at det var forligsbelagt stof da man ytrede ønske om internationale

lad mig også henvise til at regeringen ønskede at gøre internationale grundskoler til en del af vækstforhandlingerne men vores ordfører martin henriksen mindede om at det var forligsbelagt stof hvilket alle godtog hvorefter det blev pillet ud af forhandlingerne

i dansk folkeparti er vi grumme kede af at regeringen har opsagt folkeskoleforliget vi vil gerne forblive i forliget men kan bare konstatere at nu er det opsagt det vil betyde at alle forligspartier er fritstillet når det gælder folkeskoleaftalen vi vil efter valget benytte os af denne frihed med henvisning til nærværende lovforslag hvis vi kommer i en position hvor vi kan tillade os det

for folkeskolen vi har lovet hinanden at den skulle have ro efter et valg kan et nyt flertal med simpelt flertal gennemføre hvad man ikke kunne indtil i dag og jeg kan komme i tanke om mange ting man kunne finde flertal til medmindre regeringen sadler om og tager lovforslaget af bordet og det kan den nå endnu

fortsat er skuffende at man på den måde omgår en vigtig samarbejdspartner det vil ikke gøre det lettere for nogen af os i den kommende folketingsperiode regeringen forsvarer sig med at det ikke er forligsbrud fordi loven laves uden om folkeskoleloven

til folkeskoleloven for eksempel i § tre stykke tre hvor der henvises til folkeskolelovens § otte og tredive eller § seks stykke to

folkeskolens regler om formål kompetencemål og så videre og så videre jeg skal ikke læse alle disse henvisninger op

har forstået meningen helt besynderligt er det at de kommunale internationale skoler skal indgå i kvalitetsrapporten som kommunalbestyrelsen hvert andet år skal udarbejde på folkeskoleområdet jævnfør folkeskolelovens §

høringsnotat at eventuelle ledige lokaler på en folkeskole kan benyttes under forudsætning af at der er en klar institutionel adskillelse mellem den kommunale internationale grundskole og folkeskole kan man virkelig ikke se at dette område i høj grad er forligsbelagt stof lad mig understrege at

ikke er imod internationale skoler som sådan vi er tilhængere af at fri og privatskoler kan oprette internationale skoler og linjer og gerne i samarbejde med erhvervslivet det sidste kniber det med dansk erhvervsliv har udviklet en

det offentlige til at betale for alt i dette tilfælde for højt betalte udenlandske medarbejderes børn skolegang og vel

at mærke medarbejdere som er vant til at betale i dyre domme uden for danmark vi har svært ved at se at arbejdsmand hansens skattepenge skal betale for at en højt betalt udenlandsk medarbejders børn kan gå gratis i skole men meningen er måske snarere at få udenlandske medarbejdere med lave lønninger til landet så de kan fungere som løntrykkere hertil kommer at de kommunale internationale skoler ikke lever op til ib standarden hvilket bevirker at de udenlandske medarbejderes børn ikke kan træde ind i en ib når de forlader danmark igen vi har også bemærket at

man vurderer at der kun er behov i en tre kommuner 2 fordi det kan være konkurrenceforvridende over for privat og friskoler 3 fordi undervisningen bliver gratis 4 fordi tilsynet er mangelfuldt i forhold

friskoletilsynet og 5 fordi internationale fri og privatskoler kan dække behovet som så ofte før er det dansk folkeparti der står alene over for den forenede internationale front i folketinget vi stemmer imod og anser lovforslaget for forligsbrud og det

vi nu kommer til at stå så frit for det vil jo betyde at nogle af de ting som regeringen har kæmpet hårdt for kan vi

begynde at kigge på altså ting som

så glade for og regeringen ved godt

jeg skal bare endnu en gang opfordre

regeringen til at tage det her lovforslag af bordet af hensyn til

til børnene og den ro som

at de kan komme til danmark og være med til at udvikle på højt internationalt niveau

vil tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og ikke mindst tiltrække udenlandske virksomheder og videnspersoner

som faktisk kan sikre et velfungerende hverdagsliv for nogle personer der kommer til danmark mere eller mindre varigt det er ikke nok at lokke med gode lønninger og arbejdsvilkår vi skal også skabe uddannelsesmuligheder og livsmuligheder for hele familien når de flytter til danmark

til at flytte til danmark og det kan jo skade mangfoldigheden

dansk erhvervsliv det

nogen der kan være interesseret i de kompetencer det som eleverne lærer ved at

en international skole er kompatibelt med den

viden og de kompetencer som de får på andre internationale skoler rundt i verden og derfor er det af stor betydning for tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft som ofte er folk som skifter job og skifter land hyppigt

skal det pointeres herfra at den her måde at

for at pleje private interesser internationale skoler er blot et supplement på linje med

en lov der gælder for frie skoler og privatskoler og nu får vi så

hundrede og tredive en som ligger ved siden af folkeskoleloven uden for folkeskoleloven

følge meget nøje og jeg vil

bliver lavet evalueringer af det her initiativ

muligt i folkeskoleforligskredsen at få opbakning til

kunne få en hjemmel til at oprette internationale skoler under folkeskoleloven så

det er en glidebane og vi skal være ualmindelig opmærksomme på hvordan det kan påvirke

de andre skoleformer

er vigtigt med de internationale skoler når vi igen tager udgangspunkt i børnene

også til danske børn med tosprogede forældre hvis det viser sig at de internationale skoler ikke kan fyldes op med børn som kommer

på de her skoler hvor indlæringen kan foregå på modersmålet det der er centralt her er at udgifterne påhviler kommunalbestyrelserne det er skoler der fungerer uden forældrebetaling der kan ikke opkræves forældrebetaling men der kan på vilkår som i folkeskolen opkræves betaling til sfo

men jeg vil meget gerne pointere at vi vil følge udviklingen i sagen meget nøje fordi det er en lov som ekstraordinært

i den bedste af alle verdener

kunne have været oprettet i regi af folkeskolen det var ikke muligt vi har rigtig gode initiativer i øvrigt under folkeskoleloven med

at formålet er åndsfrihed ligeværd og demokrati den del er ikke med

om at det er det som de internationale børn og unge mødes med når de møder en skole i danmark

støtter jeg ved at ordføreren kommer fra fyn

også er en fortaler for friskolerne og går ind for friskolerne og derfor har sagt det mange gange

gør det så ikke noget ved ordføreren når hun læser høringssvarene fra friskoleforeningerne og privatskoleforeningerne som virkelig kritiserer det her forslag skarpt fordi det udsætter dem for ulige konkurrence hvad er ordførerens holdning

er en lidt underlig drejning som herre alex ahrendtsen kommer med her for havde dansk folkeparti reelt ønsket det ud fra en god borgerlig tankegang som jeg forventer at dansk folkeparti repræsenterer så havde man jo gjort det muligt

sidestille folkeskolen som vi kender den i dag og implicit at kunne give kommunerne mulighed for i regi af folkeskoleloven også at kunne lave internationale skoler sådan at vi havde bevaret en folkeskole og en fri

privatskole de to skoleformer er

meget vigtige for at man egentlig kan sige

til grundlovens § seks og halvfjerds der er

skolepligt vi har undervisningspligt

dansk folkeparti ikke ønsket det skal jeg stort beklage men så er intentionen i forhold til de børn der kommer hertil at de også har mulighed for at kunne klare sig hvis de rejser med forældrene videre

børn at vokse op i danmark

afgørende vigtigt at de får mulighed for at kvalificere sig på deres modersmål også i en skolemæssig sammenhæng men det var dansk folkeparti ikke interesseret i

det er en ideologisk uenighed vi er vi er meget åbne over for mangfoldighed men vi er også meget optaget af

børn skal have lov til at udvikle sig på deres modersmål

også bidrager til statskassen og betaler skat

fru jensen der kommer til at finansiere det her alene

lidt betænkelig ved dele af det her lovforslag og ligesom venstre var meget opsat på at det her

til at virke efter hensigten skulle ordføreren sammen med mig så ikke

at vi indbygger en revisionsklausul således at vi hiver den her lov frem om x antal år som det nu passer og så kigger vi på om den er kommet til

fru jensen der betalte skat til andre folks børn det er ikke korrekt

vi ser gerne at man åbner nye muligheder

det som vi ikke er så positive over for ved det forslag der ligger her

er at man har lavet det på en

de fælles rammevilkår for den samlede grundskole er noget skæve det vil sige i

det udmønter sig blandt andet ved at kommunale skoler kan oprettes på alle tidspunkter af året hvorimod

de private skal indrapporteres

der er endda en lang række vilkår

de private skoler stilles

elevsammensætning og det er også sådan at at kommunerne

tilføre midler til kommunale internationale skoler uden om den eksisterende ramme hvilket

de private skoler ringere så vi mener altså at det

der ligger på bordet burde have været gennemgået ud fra sådan

en sund balance og at man ikke bare flytter de elever der i dag er på velfungerende

private internationale grundskoler

være optaget af er at der er de bedst mulige tilbud at der er en sund konkurrence imellem de forskellige skoleformer og at rammesætningen altså er mere ligeligt fordelt end det

mulighed for at diskutere det her og vi ser meget gerne at man laver nogle justeringer

meget interessant at dansk folkeparti med det her lovforslag

en helt ny situation som vi ser frem til at de andre partier også forholder sig til det er jo sådan at folkeskolen generelt er ekstremt presset i øjeblikket af de mange mange forandringer der ligger i den samlede folkeskolereform man slås lige nu derude med arme og ben og det er rigtig svært at få mulighed for at holde fokus på kernefagligheden der er så meget støj med den her reform så det simpelt hen bliver for svært

udvikling som dansk folkeparti her skitserer og vi glæder os til at høre

og det er da også det der ligger i det her forslag vi er meget kede af den måde det er blevet udformet på og vi synes det er

mere i ed og lyttet til dem sådan at man kunne have fået lavet en bedre

det

i privat regi og mange af dem fungerer rigtig godt nu kommer kommunerne så med dér hvor der er potentiale for

er områder i landet hvor der er en meget høj koncentration af internationale virksomheder eller danske virksomheder med mange internationale medarbejdere i de områder vil det her lovforslag styrke mulighederne for både

at bevare men også tiltrække både virksomheder og arbejdskraft hvis der er ledig kapacitet vil kommunerne også kunne optage danske børn på skolerne og det vil i nogle tilfælde uden tvivl være en god mulighed for nogle forældre som måske har fravalgt den kommunale skole til fordel for

tvivl om at der for nogle kommuner vil være

ressourcestærke familier tilbage til det kommunale skoletilbud igennem nogle af de her

par der har boet og arbejdet i udlandet for eksempel i

har haft deres børn i internationale skoler nogle af dem er så vendt hjem til danmark i perioder måske i et par år og der var det helt naturlige valg for dem at børnene i de perioder skulle fortsætte i en international skole der var bare ingen kommunale tilbud og derfor

kunne komme i et privat tilbud det gælder også for familier der

er vendt hjem til danmark jeg ved at kommunerne byder det her velkommen og det samme gør mange af de større

virksomheder og en del både danske og

forbedrer vores muligheder for at tiltrække udenlandske virksomheder og rekruttere international arbejdskraft

mener vi også det er rigtig vigtigt at vi følger det her tæt

evaluerer oprettelsen af de

ordføreren kan så heller ikke bevidne

det her var en del af forhandlingerne

frit efter efter valget

at de her kommunale internationale skoler ikke bliver

efter ib standard hvordan har ordføreren det

at udenlandske medarbejderes børn

er elementer som kan gøre det her til et endnu bedre initiativ jeg er ikke sikker

var det spørgeren mente men men jeg tror i hvert fald at der

ting som vi skal følge og og måske

ændre på nogle af de ting for eksempel i forhold

min ordførertale ved jeg fra min egen vennekreds at selv

man er kommet retur til danmark har det nogle gange været det rigtige tilbud at forblive i internationale skoler så derfor er jeg slet ikke i tvivl om at det vil styrke mange

tiltrække større internationale virksomheder til lokalområdet hvis man har internationale skoletilbud

til de private og de frie skoler som flere også har været inde på det

er formålet med det for os det skal være et supplement der hvor man ikke har

de her internationale privatskoletilbud

der rigtig mange steder man ikke har og derfor tror jeg også det her kan blive aktuelt

der findes og er internationale grundskoler har ledig kapacitet sådan som det er lige nu det er bare for lige at tage den

betragter folkeskoleforliget som værende opsagt fra regeringens side med l en hundrede og tredive hvordan ser

skal være kæmpestore skoler men det at man måske havde et internationalt tilbud kunne da sagtens

arbejdskraft i nogle af de virksomheder hvor det er aktuelt

der sikkert er pladser rundtomkring på nogle af de private og frie internationale skoler som

hvor der kunne være potentiale for det i forhold til forliget

er fra et parti der i hvert fald i udgangspunktet tror på markedskræfterne

det her er jo noget kommunerne opretter og det er noget de opretter

helt konkrete behov og muligheder som man ser i kommunen derfor er det jo deres

og derfor har jeg også fuld tillid til at kommunerne nok

og oprette dem der hvor det er

netop for at give en mulighed for et sted hvor der ikke er

international skole i privat regi de er der

velfungerende men de ligger jo meget spredt

for et internationalt grundskoletilbud

at det vil understøtte muligheden for både at tiltrække og fastholde international arbejdskraft

vi har en en forestilling om at der vil være mange kommuner der vil søge det vi har fået henvendelser fra nogle kommuner og det

at den her mulighed skulle kunne etableres

glad for at der er så bred en opbakning til at give kommunerne

så har

det er korrekt at regeringen og de øvrige partier som er med i folkeskoleforligskredsen havde ønsket

folkeskolelovens bestemmelser selvfølgelig med nogle ændringer i forhold til sprogkravene det var dansk folkeparti imod og det respekterer vi selvfølgelig hundrede procent det betyder også

om kommunale internationale grundskoler jo netop

er sin egen lov på sine egne betingelser hvis man endelig skal sige at der er noget inspiration

det i forhold til de frihedsgrader som de frie grundskoler har som jo også har

men her gives der mulighed for en kommune

vil sige for det har vi gjort os meget umage med

venstres opmærksomhed og som der

skal være konkurrenceforvridende i forhold til private tilbud der kan det samme det er som sagt ikke særlig mange steder der er internationale private

det er derfor vi åbner for det men for at understrege

blandt andet også i forlængelse af høringssvarene fra danmarks privatskoleforening og dansk friskoleforening

kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen af om der er behov for at oprette en kommunal international grundskole undersøge mulighederne for

de nødvendige pladser så det er netop for at understrege yderligere at der selvfølgelig ikke er

er en velfungerende privat international grundskole hvorfor skulle en kommune dog så

for at undgå mistanken om at de kan blive udkonkurreret

fra blandt andet de konservatives og

skal kigge på i udvalgsarbejdet det kan være ganske fornuftigt så med

en gang takke for den brede tilslutning til

dermed har de her internationale skoler jo været en del af forhandlingerne dansk folkeparti betingede sig for at være med at de

det regeringen så gør er at man opretter de her kommunale internationale skoler som er en folkeskole det eneste

er at undervisningssproget ikke er dansk så selvfølgelig er det forligsbrud og selvfølgelig er

bekymrer det virkelig ikke ministeren at alle partier nu er fritstillet efter et valg og kan finde et flertal til at lave ændringer af

og det var det som jeg sagde læner sig op ad det vi ser i forhold til de frie grundskoler det betyder er en række frihedsgrader hvor man ikke skal gøre det på samme måde som i folkeskolen det kunne vi

det her skoletilbud også anderledes end det som vi havde forestillet os derfor er det jo ikke bare frihedsgrader i forhold til sprog det er i forhold til lærerkvalifikationer og i forhold til prøveformer

der er en række frihedsgrader som vi også kender fra de frie grundskoler så dette er ikke forligsbrud

vigtigt at vi er sammen og at man også kvitterer for det samarbejde

folkeskoleforligskredsen og vi har faktisk gjort os meget umage med at respektere

for de frie grundskoler det er en selvstændig lov med det flertal

jeg håber nu alligevel at dansk folkeparti vil overveje om det ikke er en god idé at bakke op om

eller regeringen fremsætter et lovforslag som der er en aftale

de øvrige parter betragte

forliget gælder jo frem til valget herefter er alle fritstillet

folkeskolen har faktisk brug for noget ro vi har brug for at seks ud af otte partier står sammen om det her og jeg bliver jo bare nødt til

folketingets partier at man skal respektere alle parter det der sker her er

der er fem ud af seks parter i en aftale som ikke respekterer dansk folkepartis ønsker det var helt klart en del af folkeskoleaftalen at hvis vi skulle være med i det her

ikke oprette internationale skoler så gør man det at man opretter dem i

og så må jeg bare igen henlede opmærksomheden på og jeg gentager det med vilje dansk folkeparti trækker sig ikke fra dette forlig det er regeringen

var en del af folkeskoleaftalen det var før vi indgik vores

jeg synes bare det er en umanerlig

at behandle sine forligspartnere på at man fremsætter sådan et

man ikke kan stole på sine forligspartnere og jeg har egentlig altid stolet på ministeren

at ministeren er godt kørende at hun er en dygtig minister og en dygtig forhandler og

ikke i min vildeste fantasi forestillet mig at jeg skulle stå hernede i salen med sådan et lovforslag i hænderne stolede på at vi havde en aftale til gavn for folkeskolen men det ideologiske

gjort at fristelsen har været for stor

vil vi gang på gang gentage og efter valget

regeringen opsagde i sin tid folkeskoleforliget nu må vi se hvad vi kan få ud af det vi bliver i forliget og jeg vil da

vende tilbage til forhandlingsbordet i stedet for den her lidt

for en effektiv forebyggelse af større uheld i forbindelse med kulbrinteaktiviteter

og at sikre at det står klart hvem erstatningsansvaret påhviler ved et sådant uheld eus offshoresikkerhedsdirektiv er gennemført som følge af ulykken i den mexicanske golf og det sigter mod at forhindre tilsvarende ulykker inden for eu for venstre er det helt centralt at vi til stadighed er opmærksomme på sikkerheden i forbindelse med indvinding af kulbrinter

det til enhver tid sker på forsvarlig vis vi bakker derfor op om forslaget hvis formål er at

forebyggelse af større ulykker i forbindelse med offshore olie og gasaktiviteter

i forbindelse med gennemgangen af det omfangsrige lovmateriale der indeholder en del forhold og begreber som jeg finder en lille smule uklare bede ministeren om at oversende de præcise økonomiske konsekvenser

som følge af den her lovændring altså i kroner og øre ligesom

have oversendt hvilke dele af forslaget såfremt der er nogle der går længere end eu stiller krav

på boreplatforme eller andet men når det sker

er det til gengæld med næsten uoverskuelige konsekvenser for den natur

som det sker midt i og og meget meget vanskeligt at stoppe det så vi

særlig udtalt og måske mest berømt i den mexicanske golf men det har vi jo også set andre steder og uden at der er nogen af os der tror at vi har samme risiko i eu så er det alligevel

næsten ikke til at tilgive sig selv hvis man efter at en ulykke er sket kan se at man kunne have gjort mere og derfor støtter vi selvfølgelig

helhjertet op om at man nu får strammet op

at skabe større sikkerhed når man udvinder for eksempel olie og gas det handler om

tjekket om om de firmaer som skal udvinde har de tekniske og finansielle kapaciteter altså om de er i stand til at løse den opgave som de har sat sig for og det gælder ikke bare

der nu får lov til at lave det her men det gælder også i

kapaciteter og forskellige kompetencer

at man ikke bare har evnen til at bore men også evnen til at håndtere det der måtte ske hvis der er et uheld og

man derfor skal rydde op derudover

ikke på samme måde konsekvent skrevet ind i loven at der er en forsikring som løfter det ansvar man måtte pådrage sig hvis der er noget der går galt derudover

at det ikke er andre rettighedshavere eller skatteborgerne eller

en drøftelse af lige præcis hvad det er for nogle krav vi stiller

det stadig væk vigtigt at man undgår ulykker og

sikrer sig på bedst mulig vis også selv om udvinding af

man knap nok opdage det det ville blive vedtaget ved lov

i dansk folkeparti vi læser grundigt på tingene

vi har besluttet os for at sige ja til lovforslaget her fordi det simpelt hen er

folketinget andre dele af offshoresikkerhedsdirektivet som netop har til formål at sikre at der er god sikkerhed omkring udvindingen

rigtig vigtigt at der er styr på sikkerheden så vi undgår de ulykker som man har set andre steder i verden og

meget meget store konsekvenser for for miljøet

kloge hoveder der har sat sig sammen for at lave offshoresikkerhedsdirektivet og jeg må da sige at som som lægmand

kan det være svært at vide hvad et godt eller dårligt sikkerhedsniveau er

her lovforslag og også det foregående lovforslag

står inde for for det der står i lovforslaget det er rigtig godt at vi

der skal stilles sikkerhed for at der faktisk også er de økonomiske midler til stede til at fjerne de her boreanlæg når de engang er er udtjente

fjernet de her anlæg og så var der vel ikke andre tilbage end skatteyderne til at betale for det den situation undgår man så ved at der skal stilles en passende sikkerhed så alt i alt er

det et godt lovforslag som vi ikke har fundet nogen anledning til ikke at støtte på trods af at det jo er

sige at dansk folkeparti agter at

handler om at følge op på en meget alvorlig ulykke i sydamerika med den her lov skal ansøgere løbende vurderes ud fra om

og rydde op igen når de er færdige det er helt afgørende for at regningen for oprydningen efter en boring ikke ender hos skatteborgerne radikale venstre ser loven som helt afgørende for at der

og må foregå boringer efter olie og andre råstoffer i danmark radikale venstre kan støtte

en pæn del af taletiden gå med at fortælle at

man støtter et eu direktiv men jeg vil sige til herre mikkel dencker det har jeg også været igennem engang men men det er mange mange år siden og det går over så til forslaget

laver en bedre forebyggelse

man også går ind

og at man får

en sikkerhedsstillelse i forhold

til afvikling og oprydning det er meget vigtige ting som vi fuldt ud støtter og som

belært af en meget alvorlig katastrofe heldigvis ikke

kan se der er brug for det udvider så også noget af lovgivningen her

til at gælde på land det synes vi også

udvinde på land det tror vi er meget fornuftigt at selskaber har

jeg så vil sige her er at

har vi jo ikke afsluttet en diskussion om eventuel udvinding af skifergas der mener vi

en lang række andre forhold der i givet fald skal skal

er at man kan forlænge de her geotermitilladelser

det er opfyldning af et eu direktiv og

til eu direktivets anvendelsesområde ved at vi også tager

jeg kan faktisk ikke lide det der med overimplementering af eu direktiver

er noget vi selv gør hver gang vi selv bestemmer noget

regeringen til ikke at arbejde i det er godt nok ikke det ordvalg regeringen har brugt

men men det er som om ordvalget smitter af på den måde måde man har beskrevet

og så må man jo stille sig selv spørgsmålet hvor gammel man skal være når man er så hårdhjertet som jeg

men jeg venter spændt på hvad der kan ske ellers er det her lovforslag jo et forholdsvis beskedent lovforslag selv om anledningen er alvorlig nemlig en stor katastrofe

nemlig at sikkerhedsreglerne ikke var tilstrækkelige og at man ikke havde sikret sig at de firmaer der stod for olieudvindingen selv var i stand til at rydde op efter sig det har man forsøgt at reparere på med nogle internationale aftaler hvoraf noget så er blevet til et eu direktiv og derefter så også bliver til dansk lov og det er da heldigt for regeringens forhold til eu og den slags at det her lovforslag er fornuftigt

det kan blive vedtaget i det danske folketing vi synes at de tiltag der ligger her er

synes at det er klogt at gennemføre dem vi synes også at de ting der ligger ved siden af eller ud over eu direktivet er fornuftige

set herre steen gades opfattelse af

er en underlig indskrænket måde at omtale de muligheder vi stadig væk har for at lave selvstændig politik i danmark på når man kalder det overimplementering det mest rystende er når dansk folkeparti begynder

hvis selvstændige frie beslutninger nu får

også er fornuftige der er ikke meget af det der har stor betydning men selve det at man giver de samme muligheder til geotermi som til udvikling af kulbrinter er vel om ikke andet så i hvert fald en retfærdighedshandling

at jeg stadig har store forandringsprocesser foran mig i det politiske spil i de kommende to tre år når jeg kommer på alder med herre steen gade så

som har til formål at forebygge større ulykker i forbindelse med olie og gasaktiviteter på havet og begrænse skaderne på mennesker og miljø hvis uheldet skulle være ude forslaget flugter med de ændringer vi tidligere har foretaget i forhold til havmiljøloven og miljøskadeloven

jeg tror det var lige før jul her ønsker man ligeledes at adskille den kompetente myndighed fra ressourcemyndigheden således at energistyrelsen fremover må overlade de sikkerhedsmæssige opgaver til arbejdstilsynet og det forekommer jo naturligvis ganske fornuftigt en stor del af lovforslaget har i øvrigt fokus på at man reelt kan sikre at den tekniske og finansielle kapacitet er til stede når der gives koncession ligeledes ser vi også skærpende regler for operatøren hvorved myndighederne hele tiden kan have snor

i tingene går det først galt

det naturligvis ikke hjælpe at staten mødes med en konkurs som betyder at oprydningsarbejdet og regningen ligger hos det offentlige det siger sig selv at der ved sådanne aktiviteter er store summer på spil hvorfor disse bestemmelser om mere indseende i aktiviteterne forekommer rimelige og ikke mindst det forhold at der herved også bliver lige forhold for alle

og forebygge ulykker og det er det

det er nemlig de krav der er til dem som borer og

udvinding fra undergrunden

for parterne hvilke regler der er gældende når de er involveret i undergrundsarbejdet

dagsorden her er beskyttelse og sikkerhed og det bør ethvert ansvarligt parti selvfølgelig støtte så står der også at man foretager en overimplementering af direktivet

selvfølgelig er det vigtigt at vi tager ansvar og at man man modvirker risici og ulykker

går også ud fra at direktivet beskriver det der skal til for at man kan undgå det og når regeringen selv

så ønsker man altså at gå endnu videre end direktivet lægger op til det er vi ikke helt sikre på at vi er med på

i det lovarbejde der foregår i udvalget og om vi er helt på fast grund når vi taler om det men bortset fra det punkt som

normalt er modstandere af fordi vi jo grundlæggende har en tendens til at være duks

det skal vi væk fra vi skal gøre det samme som andre

selvfølgelig det grundlæggende element i lovforslaget om beskyttelse

der vælger at være dukse i en skoleklasse jeg kan da kun anerkende og rose at man tager alle opgaver på sig det foregår jo gerne på skift så også det er retfærdigt og demokratisk fordelt det jeg taler om her

jo vi skal gøre det der skal til for at sikre os imod ulykker og risici ja vi skal sørge for at sikkerheden er i top

også ud fra at når eu laver et direktiv og beskriver hvad der skal til for at de synes at fællesreglerne skal være x y z

her lægges der op til at man gør mere end det

at gå længere end det for hvis argumenterne ikke er i orden synes jeg ikke at det er hensigtsmæssigt

og for fællesskabet men når det handler om at vi skulle gå forrest i forhold til at betale regninger til at påtage os omkostninger og byrder for erhvervslivet som er ud over det der er nødvendigt fordi eksperterne har lagt et vist grundniveau så vil vi mene at det er tilstrækkeligt for det det handler om her er ikke at gå forrest bare for at gå forrest

har været forskellige kommentarer om overimplementering og det er selvfølgelig

en liste over hvor det er vi overimplementerer i det her direktiv

overimplementeringsdebatten nu

sige at der er enkelte steder i lovforslaget hvor vi går længere end offshoredirektivet siger man

til at lægge en vis bund men vi har ret til at indføre krav der videre det gør vi på nogle få områder det vil jeg selvfølgelig oversende så det kan indgå på passende vis i udvalgsbehandlingen

det blandt andet drejer sig om direktivet omhandler olie og gasaktiviteter på

ladet reglerne omfatte af aktiviteter på land

så der er nogle steder hvor vi har taget udgangspunkt i direktivet og så er

ting som vi synes virker fornuftige men vi vil som sagt oversende det lovforslaget gennemfører

sikre at der er penge og den fornødne ekspertise til at rydde op hvis der skulle ske en ulykke med omfattende oliespild direktivet stiller krav om at den myndighed der udsteder en tilladelse til at lede efter olie og gas nøje vurderer ansøgerens tekniske og finansielle kapacitet det er også noget som regeringen vægter højt fremover skal der ikke alene foretages en teknisk og finansiel vurdering af en ansøger om en ny tilladelse vurderingen skal også ske ved hver overgang til en ny fase eller aktivitet i tilladelsen

at sikre at rettighedshaver til tilladelser til enhver tid har den nødvendige tekniske kompetence

der tager sig af opgaver vedrørende sikkerhed og miljø ikke må være del af den myndighed der regulerer den økonomiske side af aktiviteterne herunder giver tilladelse til udnyttelse af undergrunden og det adskillelsesprincip er en direkte lære fra ulykker på havområdet og senest altså den her omtalte macondoulykke i

mexicanske golf direktivets krav vedrører olieselskaber med aktiviteter på havområdet men vi foreslår at direktivets krav også kommer til at gælde rettighedshavere med aktiviteter på land og baggrunden

er selvfølgelig at skadevirkninger fra aktiviteter på land for

i undergrunden vil kunne være lige så alvorlige som skadevirkninger fra aktiviteter på havet det er også lige så vigtigt at rettighedshavere har midler til at afvikle udtjente anlæg på land som på

som jeg var inde på før nordsøen rummer en række aldrende anlæg og det tidspunkt hvor produktionen for disse anlæg skal indstilles nærmer sig det foreslås derfor at ansøgning om godkendelse af anlæg skal ledsages af en plan for afvikling af de samme anlæg

andet indgå hvordan der kan skabes sikkerhed for at midlerne til gennemførelsen

er til rådighed så det ikke i sidste ende bliver skatteyderne der hænger på den regning lovforslaget har enkelte andre ændringer som ikke vedrører gennemførelsen af offshoresikkerhedsdirektivet for eksempel at der fremover vil være en direkte adgang i undergrundsloven til at stille krav om at rettighedshavernes virksomhed er forsikret

i dag er det altså indskrevet i selve tilladelsen et andet eksempel er at sælger af andele i tilladelser pålægges et såkaldt subsidiært ansvar for omkostningerne til afvikling af anlæg formålet er

ikke bliver de andre deltagere i en tilladelse eller i sidste instans skatteydere

foreslås også indført en bestemmelse om virksomhedernes pligt til at foretage beredskabsplanlægning af hensyn til samfundets energiforsyning og at gennemføre nødvendige foranstaltninger herom endelig vil det fremover være muligt at forlænge geotermitilladelser ligesom det allerede er muligt at forlænge olie og gastilladelser og det foreslår vi fordi det er fornuftigt at sikre en optimal udnyttelse af undergrunden og også fordi der almindeligvis sigtes mod så høj en grad af parallelitet som muligt mellem de forskellige tilladelser til efterforskning og indvinding af råstoffer i medfør af

for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne

herunder den bebudede diskussion om overimplementering i udvalget jeg vil med disse bemærkninger anmode om en

det har man ønsket i grønland og på færøerne at få implementeret i de respektive lovgivninger området for finansiel regulering i grønland og på færøerne er ikke noget overtaget sagsområde med de her

gennemfører man så en tilsvarende lovgivning de to steder som vi her i folketinget vedtog for et års tid siden med l en hundrede og tre og tredive i februar og fjorten det er er så en konsekvens af bankpakke

så vidt de finurlige teknikaliteter

det omfattende sagskompleks som det her jo

handle på erfaringerne fra den finansielle krise de finansielle institutter skal polstres bedre der skal være skærpede tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og for finansieringsselskaber der er blandt andet krav om opgørelsesmetoden af basiskapitalen kapitalkravet

endvidere stilles der ensartede krav til institutter som opbevarer penge eller værdipapirer for deres kunder

er meget fornuftigt at man også har sådanne regler gældende på færøerne

i grønland det kan vi helt klart

at vi jo har den gode regel at vi først vedtager lovgivning og implementerer i forhold til grønland når det grønlandske parlament og den grønlandske regering har

man har ikke tilkendegivet sine detaljerede indstillinger til til lovforslaget her endnu men man har alligevel ønsket at vi skulle førstebehandle anmodningen her i dag

jeg har forstået proceduren sådan at vi gennemfører de tre behandlinger ret hurtigt for færøforslagets vedkommende og så afventer vi

nærmere fra grønland hvornår man er klar til at vi går videre og slutbehandler tredjebehandler implementeringen af l en hundrede og ni og tyve for så vidt angår grønland det er teknik det finder vi nok ud af vi kan tilslutte os de her to forslag det er yderst fornuftigt at

man også opererer efter de kriterier som vi har indført her her på færøerne og i grønland

skærpes med hensyn til kapitalkrav likviditet og oplysningskrav så der stilles de samme krav i grønland og på færøerne som i danmark og resten af eu da finanskrisen ramte os tilbage i to tusind og otte væltede den finansielle sektor og kastede verden ud i en langvarig og dyb økonomisk krise krisen har globalt set haft alvorlige realøkonomiske konsekvenser med store formuetab nedgang i købekraft og levestandard og omfattende arbejdsløshed til følge heldigvis er vi

herhjemme regeringen har gennemført tiltag som efterhånden sætter gang i dansk økonomi så vi atter ser stigende beskæftigelse faldende arbejdsløshed forbedret konkurrenceevne og optimisme hos forbrugerne og det er alt sammen glædeligt men sporene fra finanskrisen skræmmer omkostningerne af finanskrisen har vist os

er behov for at stramme finanssektorens tøjler så de finansielle markeder ikke kan kuldkaste et velfærdssamfund og sende tusindvis ud i arbejdsløshed med kapitalkravsforordningen stiller vi derfor sammen med resten af eu landene skærpede krav til kreditinstitutterne og investeringsselskaberne

betyder for det første at der sker en opstramning af basiskapital og kapitalkrav så kreditinstitutterne

og investeringsselskaberne står stærkere i forhold til de risici

kreditinstitutternes største engagementer

at der strammes op på hvad der kan medregnes til den likvide beholdning

kravene om indberetning og offentliggørelse af oplysninger med forordningen styrker vi altså reguleringen tilsynet og risikostyringen

kreditinstitutterne og investeringsselskaberne så vi kan reducere risikoen for et nyt finansielt kollaps og som medlem af eu

gælder kapitalkravsforordningen selvfølgelig direkte i danmark grønland og færøerne er som bekendt ikke medlemmer af eu og kapitalkravsforordningen skal derfor vedtages ved

er det vi gør med disse to lovforslag så der gælder de samme regler om regulering og tilsyn med kreditinstitutter og

tiltag incitamenter som er med til at skabe tillid til den måde som vi håndterer kapitalforvaltning og midler i hele taget på både i danmark

implementeret den del af kapitalkravsforordningen i danmark og det også

derfor er vi selvfølgelig også af den overbevisning at det her

gunst for både grønland og færøerne og vi kan naturligvis også støtte

stor mængde teknisk stof vedrørende kapitalkrav og de tilsynsmæssige krav

forordningen som allerede gælder i danmark og som så skal komme til at gælde ved lov i grønland og på færøerne ligeledes ikraftsætter lovforslaget jo kapitalkravsdirektivet crd

er indholdsmæssigt fornuftigt synes vi og som det nævnes i bemærkningerne til lovforslaget er grønland færøerne og danmark praktisk talt i union med hinanden på det finansielle område derfor synes vi også det er vigtigt at den finansielle stabilitet og ikke mindst tilliden til de grønlandske og færøske banker sikres på lige fod med danske banker en god og stabil balance i den finansielle sektor er en afgørende faktor for tilliden til økonomien også for at den grønlandske og

og fortsat magter at finansiere både virksomheders og privatpersoners kapitalbehov her tænker vi selvfølgelig konkurrencedygtige både i forhold til det danske finansielle marked men i særlig grad også på de internationale markeder konkurrencen på de finansielle markeder er bestemt ikke blevet mindre og vi mener det er en forpligtelse at sørge for at de finansielle sektorer har rammer og vilkår der gør at man magter at leve op til de internationale krav og konkurrencevilkår det kan vi blandt andet sikre ved at implementere de eu regler her også i den grønlandske og den færøske finansielle sektor i øvrigt er det jo også

med mere gennemsigtighed og klarhed for både indskydere og investorer så langt tror jeg egentlig at mange er enige med den tilføjelse naturligvis at

i begge love skal sikres at de er tilpasset de særlige forhold og den egne myndighedsstruktur som findes henholdsvis i grønland og på færøerne lovforslagene giver i vidt omfang ministeren bemyndigelse til at sætte regulering som har hjemmel i crr forordningen i gang i grønland og på færøerne det fremgår af bemærkningerne at dette skal ske under inddragelse af grønlandske og færøske myndigheder

havde haft mulighed for at behandle forslagene først som statsministeren så smukt udtalte det i redegørelse om rigsfællesskabet sidste år et moderne rigsfællesskab er

et ligeværdigt fællesskab fællesskabstanken er en grundpille for sf så det er vi såmænd meget enige i og netop derfor er det ærgerligt at se at man egentlig har valgt at have en førstebehandling i folketinget her inden forslagene er behandlet i de to andre parlamenter så lad os arbejde for at rigsfællesskabet vedbliver at være et ligeværdigt fællesskab hvor der ikke er politisk ulighed inden for rigsfællesskabet vi henstiller til at vi også forholder os til det spørgsmål i udvalgsbehandlingen af forslagene dels for at sikre at den resterende proces med l en hundrede og otte og tyve og l en hundrede og ni og tyve foregår

optimale præmisser i forhold til de parlamentariske forsamlinger i grønland og på færøerne dels for at sikre at den proces vi har haft op til de her to forslag ikke gentager sig vi har noteret os at både grønland og færøerne har tilkendegivet accept af at vi behandler disse to forslag her i dag og derfor er vi fra sfs

også med på at behandle forslagene med den kritik jeg lige har fremført vi opfatter forslagene som grundlæggende positive og betydningsfulde for grønland og færøerne høringssvarene giver indtil videre heller ikke grund til andet når det er sagt

udvalgsbehandlingen og et godt samarbejde med både lagting og

at de skal have om man så må sige førsteret eller serveret når det drejer sig om indstillingen til lovforslag der vedrører dem og som kun kan træde i kraft under forudsætning af at de bliver vedtaget i de to landes parlamenter men regeringen fremturer og der må jeg

at vi ikke holder fast i udvalgene fordi det er åbenbart den eneste måde regeringen kan lære det på vi har jo

pegefingeren mange gange og det preller åbenbart af det handler selvfølgelig om respekt for lagtingets og inatsisartuts selvbestemmelsesret på de her punkter men det handler jo altså også om respekt for folketingets arbejde det må jo være sådan når man skal behandle lovforslag der vedrører

meget vigtigt led i stillingtagen at man kender indstillingen fra de to landes

alle sammen så vidt vi overhovedet kan i forhold til vores eget partis udgangspunkt og grundlag

som situationen er nu ved vi jo ikke om der skulle kunne ske det at der vil være et flertal imod i et af de to parlamenter dem begge to vi ved det ikke vi er nødt til at sige at den mulighed er til stede

at vi så står og førstebehandler noget uden at kende de holdninger

regeringen jo åbenbart indforstået med at vi ikke skal gå til tredje behandling førend sagen har været behandlet i de to parlamenter jamen hvad skulle problemet så være i at udskyde førstebehandlingen her i folketinget til vi kender indstillingen for mere haster det åbenbart ikke

ikke indtryk af at det overhovedet er nogen diskussion i de to lande altså jeg vil godt sætte et lille spørgsmålstegn ved om ønsket reelt kommer fra færøerne og grønland

det er muligt at det gør det jeg har mest et indtryk af at det her handler om at det er meget vigtigt for regeringen at få omfattet færøerne og grønland af eu reglerne på det her område det er fair nok og det har man også nogle argumenter for af indholdsmæssigt art

holdning man har den kan vi diskutere og være uenige eller enige

der er nogen saglige grunde for at man ikke har villet lytte til de spontane ytringer fra udvalget i konsekvens af min holdning til proceduren

ikke tænkt mig at komme med en melding om hvad enhedslisten vil stemme til de to forslag den skal vi selvfølgelig nok komme med når vi kender indstillingen fra de to parlamenter

gerne kommentere indholdet der er nogle skærpede krav til bankerne med hensyn til kapital og tilsyn og de andre ordførere har gjort rede for

to store problemer ved de her lovforslag og ved hele den

det er jeg meget spændt på at høre færingernes og grønlændernes indstilling til det første er

at den pågældende eu lovgivning vil blive gennemført af ministeren gennem bekendtgørelser ligesom man ved kongelige anordninger vil ophæve de gamle regler som bliver overflødige det betyder at det grønlandske og det færøske parlament fremover når først det er vedtaget ikke får nogen indflydelse på gennemførelsesreglerne de får dem til gennemsyn men de har ingen bestemmende indflydelse de har ingen vetoret det andet er selve princippet i de her lovforslag hvor der jo som sagt er forbedringer yes men der er altså også den

har man ikke mulighed for at stille mere vidtgående krav end det fremgår af eu reglerne og den forordning og

der ligger bag

det kunne jo tænkes at man på færøerne og i grønland havde lyst til at stille mere vidtgående krav

regler den mulighed er man bare desværre afskåret fra medmindre man kan overbevise syv og tyve eu lande eller otte og tyve for

for at få bedre vilkår så derfor er det sund fornuft at indskrive den eu retlige ramme i denne særlovgivning selv om det formentlig vil medføre en række stramninger i den måde man opgør opgør kapitalgrundlaget på

i de her sager det vil naturligvis gøre ondt og give nogle begrænsninger i forhold til i dag

overbevist om at det på lidt længere sigt vil være rigtig vigtigt at vi ikke opererer med et a og b hold når det handler om kreditregler selv om de kan forekomme meget omfattende vi har svært ved at se et fornuftigt alternativ til de her lovforslag

af forordningen og hele direktivet det betyder så at man skal igennem

her i det danske folketing samtidig

vi kan godt støtte regeringens

her som vi synes er ganske fornuftige og vil være til gavn for både forbrugerbeskyttelsen og

beskyttelsen af de finansielle institutioner i hele

det er hensigten at der med det foreliggende lovforslag skal gælde de samme regler for grønland som der gør i danmark på dette område tilpasset de grønlandske forhold

ikraftsættelse af reglerne i denne lov har betydning for selvstyreejede

på samme vilkår samme vilkår som hidtil en manglende implementering af den europæiske regulering

kreditinstitutter og investeringsselskaber vil kort sagt betyde at grønland i henseende til den europæiske banksektor vil være at betragte som tredjeland

det vil have den konsekvens at udlån til selvstyreejede selskaber vil øge kapitalkravene til europæiske långivere svarende til lån

og dermed vil det kunne indebære en højere rente lovforslaget om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber fremsættes derfor nu for folketinget med fuld støtte fra den grønlandske regering formoder jeg lovforslaget skal naturligvis fremsendes til grønlands selvstyre til udtalelse inden lovforslaget fremsendes til folketinget til endelig vedtagelse det vil sige at førstebehandlingen godt kan køre nu men det er en forudsætning at tredje behandling afventer færdigbehandling af forslaget på det grønlandske parlament

det notat alle ordførerne har modtaget herom jeg skal derfor tiltræde fremlæggelsen af forslaget på disse

er nok det vigtigste for ethvert pengeinstitut og med lovforslag l en hundrede og otte og tyve skal tilliden til færøernes banker

den opfattelse at nærværende lovforslag

særdeles stor betydning for det færøske samfund

tilsyn og risikostyring

pengeinstitutterne drejer sig i virkeligheden om noget så grundlæggende og vigtigt som at sætte den almindelige færøske opsparer i centrum helt almindelige mennesker med opsparing i en færøsk bank eller sparekasse skal være beskyttet

kun ud på at stille yderligere krav til bankerne om polstring forsigtighed og ansvarlighed den går også ud på at afvikle nødlidende banker på en måde

kunderne og dermed det færøske samfund mindst muligt det er meget vigtigt

netop den smidige afviklingsmekanisme husker vi fra to tusind og ti hvor færøernes største bank eik bank blev sat under administration selv om investorerne desværre måtte vinke farvel

risikovillig kapital som de havde sat på højkant så mistede de almindelige mennesker ikke en eneste

der i kraft af rigsfællesskabet og det fælles finansielle

og færøernes økonomi

den samme vej derfor tilsiger erfaringerne fra to tusind og ti at nærværende lov vil være til stor

det fælles finansielle

færøerne vil følge internationale standarder tillid til bankerne sikres der sikres adgang til kapital og likviditet på konkurrencedygtige

vilkår låntagerne sikres alt andet lige konkurrencedygtige lån

ikke mindst sikres stabilitet

færøernes forholdsvis lille og sårbare finansielle marked og åbne økonomi sådan skal det være tillid er nøgleordet

otte og tyve i indledningen til forslaget står der skrevet at der alene i de nærmeste år vil blive

forslag for færøerne

en hundrede og otte og tyve er den endelige lovgivning med henblik på

sifi bankerne eller om der kommer yderligere lovgivning

de forordninger og andet der var vedtaget i eu først skulle

færøske banker at der er den stabilitet som

appellen var kunne i ikke godt gøre det lidt hurtigere og lidt smidigere

det gik vi så hjem og arbejdede på og derfor

med den grønlandske handelsminister som også som

grønland og på færøerne så derfor har vi kun været

forsøgt at være hjælpsomme i forhold til netop at sikre stabiliteten og

den finansielle sektor henholdsvis

hvis det skulle vise sig

eller grønlandske parlament måtte behandle sagen og afvise den så vil det naturligvis ikke blive indført

det her er alene noget vi gør

man har bedt os om det så

udtryk for at vi har villet køre nogle over at

vi har fremsat forslaget her uden der har været førstebehandlinger i de pågældende parlamenter det er

nøje aftale fordi der er lidt hastighed

i forbindelse med hele den finansielle sektor fordi vi ellers ville få problemer med

kunne forstå hvorfor en del af rigsfællesskabet ikke har de samme regler som andre så derfor har det hele vejen igennem været et spørgsmål om at vi prøver at fremme sagen

bedst muligt så

at hjælpe til i forhold til det men respekterer

det skal ske ved at øge anvendelsen af internationale og europæiske standarder ved at omdanne det tekniske sikkerhedsråd til rådet for el og gasteknisk sikkerhed og rådets opgaver fokuseres til el og gassikkerhed det skal endvidere ske ved at opdatere reguleringen så den kan rumme fremtidige teknologiske

at fastholde det nuværende sikkerhedsniveau for elektriske installationer

ved at registersamkøre eksisterende offentlige basisoplysninger og ikke offentligt tilgængelige oplysninger i sikkerhedsstyrelsen

ved at udarbejde et digitalt indberetningssystem for basisoplysninger om virksomhedernes udførelse af arbejdet det er alt sammen et resultat af vækstpakken fra juni måned sidste år og formålet er altså at internationalisere og

med henblik på at reducere antallet af danske særregler få øget konkurrence ind på markedet for elinstallationer

internationale standarder

indberetningssystemet kommer til at sikre en mere proportional og effektiv kontrol og risikovurdering

virksomhederne kan selv vælge at udføre arbejdet efter gældende europæisk eller international standard eller på en anden måde der opfylder lovens sikkerhedskrav virksomhedernes markedsadgang konkurrence og produktivitet vil herved blive

og kundernes omkostninger skal ifølge al økonomisk teori

og altså blive lavere det her skal altså bidrage til øget konkurrencedygtighed det er godt og det er fornuftigt og det støtter venstre

det er jo typisk små og mellemstore virksomheder der håndterer disse opgaver og regelsæt og derfor lægger vi meget vægt på at de nærmere detaljer som skal fastsættes i bekendtgørelsesregi

i et tæt samarbejde mellem det nye råd for el og gasteknisk sikkerhed hvor branchen er repræsenteret og så sikkerhedsstyrelsen og ministeriet det har jeg spurgt erhvervsministeren om og det har han tilkendegivet at det vil blive og derfor vil det svar jeg forventer at få det område her blive optrykt i betænkningen det er også vigtigt at der er den fornødne indkøring

at man derfor har et tæt samarbejde om hvornår de enkelte elementer i bekendtgørelsen indfases sådan at der er en rimelig tid at forberede sig på for de små

er det også for os

internationalt regelsæt foreligger på dansk og at det er oversat og tilgængeligt og forståeligt for de små virksomheder som i det daglige skal henholde sig til reglerne det er jeg fortrøstningsfuld over for vil blive imødekommet og jeg går ud fra at det vil fremgå af besvarelsen af mine stillede spørgsmål og så vil det indgå i betænkningen og dermed vil der være tale om et godt lovforslag og en god lovbehandling som vi fra venstres side til fulde vil støtte

om elsikkerhedsloven formålet med lovforslaget er at forenkle og internationalisere stærkstrømsreglerne for at øge konkurrencen på markedet for

elinstallationer og sikre en regulering der kan rumme den fremtidige teknologiske udvikling samtidig med at det fastholdes at elektriske anlæg

elinstallationer og elektrisk materiel har et sikkerhedsniveau der ikke udgør en fare

personer husdyr eller ejendomme i dag findes

mange danske særregler på området og det vil vi gerne gøre op med fordi det vil gavne produktiviteten og dermed konkurrenceevnen for danske virksomheder i fremtiden vil det være sådan at virksomheder skal følge europæiske og internationale standarder i stedet for snørklede danske særregler det er ændringer der kommer til at betyde at det det strukturelle bnp bliver forbedret med cirka hundrede million kroner i to tusind og tyve den øgede fleksibilitet for erhvervslivet betyder at det til gengæld bliver nødvendigt at have dokumentation for at elinstallationer opfylder sikkerhedskrav

er viden man i store træk har i forvejen og derfor er det en overkommelig opgave for virksomhederne at indberette arbejdet med at konkretisere dokumentationen kommer til at ske i tæt samarbejde med aktørerne på området lovændringen betyder at

tekniske sikkerhedsråds arbejde skal samles i et nyt råd for el og gasteknisk sikkerhed rådet bliver sammensat så der er en bred viden om både teknisk sikkerhed og brancheforhold af de høringssvar der er kommet kan vi se at der overordnet er opbakning til lovændringerne

det er i alles interesse at styrke konkurrenceevnen for de danske virksomheder nogle har kommentarer til den øgede brug af europæiske og internationale standarder det bliver blandt andet understreget at det er vigtigt at de relevante standarder er let tilgængelige og

er helt afgørende at de nye regler er lette at anvende og derfor

der allerede nu er sat initiativer i gang som kan

går ikke på kompromis med sikkerheden lovforslaget

betyder en styrket produktivitet og konkurrenceevne til gavn for hele danmark socialdemokraterne kan naturligvis støtte forslaget og jeg skal på vegne af det radikale venstres ordfører sige

at danske virksomheder

vil få bedre muligheder for at konkurrere med udenlandske aktører

nabolande og så videre alt i alt er det jo

set et meget positivt lovforslag og dansk

også glade for at være en del af aftalen det eneste vi måske synes det er vigtigt at

sikkerhedsniveauet i negativ

teknik efterspørger desuden en formålsparagraf hvor

der vil jeg selvfølgelig gerne have ministeren til at

etablere en sådan formålsparagraf men men vi mener at

som har været ganske reguleret og ganske detaljeret og også

vi har sikkerhed og at der har været

det lavet når vi går over og laver et

internationalt orienteret system og et mere forenklet system det rejser

den ene er at når vi skaber en større frihed for hvordan man håndterer det her i forhold til standarder

fravige standarder og gøre det på en anden måde så bliver behovet for

have mulighed for at kunne se hvordan virksomhederne så udnytter den her større frihed

vældig vigtig del af det

er at vi jo havde et system før

tryghedsskabende for lønmodtagere og virksomheder

og i den forstand lægger jeg vægt på at rådet for el og gasteknisk sikkerhed som som

det som også dansk folkepartis ordfører fremhævede

der er tvivl om at sf

kritik sikkerhed i elektriske installationer og anlæg er vigtigt for os

som hver dag lever omgivet af et utal af elektriske installationer dårlig sikkerhed og fejl i installationerne kan have store konsekvenser i yderste tilfælde fatale konsekvenser med tab af menneskeliv til følge derfor er det også bekymrende at hele fokus for den her lovændring jo i langt højere grad har været hensynet til konkurrence og produktivitet frem for el og gassikkerhed

det er også den grundlæggende årsag til at vi fra enhedslistens side ikke kan støtte lovforslaget med loven ændres måden vi regulerer sikkerheden på fundamentalt fra i dag at have bindende normer for hvordan installationer og anlæg

i fremtiden blive vejledende standarder det betyder for det første at elektriske installationer og anlæg kan udføres på mange forskellige måder

det tilmed betyde mere bureaukrati når den konkrete metode man har anvendt skal dokumenteres udførligt fra enhedslistens side kan vi sådan set godt se et behov for at modernisere området som er præget af mange forskellige bekendtgørelser og regler det kan også være fornuftigt at bringe danske regler mere i overensstemmelse med europæiske standarder men vi mener at man

især for elektriske installationer skal holde fast i at der skal være bindende normer for udførelsen af arbejdet man kunne måske også lytte til forslaget fra det tekniske sikkerhedsråd og fra arbejdsgiverforeningen tekniq om at have bindende standarder som udgangspunkt og så eventuelt have en dispensationsmulighed hvis der er behov for

ofte er ganske gode sikkerhedsmæssige begrundelser for at vi har indført de danske regler vi har nu nogle af dem vil erhvervsministeren også gerne videreføre men vi savner et svar

for eksempel vil regulere solcelleområdet jeg synes det er en skam at man afviser forslaget om så i det mindste at fastfryse standarderne for nogle år ad gangen

for at få overblik over den anbefalede standard inden den ændres igen

oversigt over hvad der sker med de områder som sikkerhedsrådet ikke længere har ansvaret for derudover synes jeg det er vigtigt at både arbejdstagere

forbrugerrepræsentanter er repræsenteret i rådet vi vil selvfølgelig følge udvalgsbehandlingen og skulle det utrolige ske at der bliver lavet fuldstændig om på de grundlæggende principper i lovforslaget så vil vi være glade for det

det kan komme i lidt større overensstemmelse med det der er vores grundholdning som jo altså fører os til den konklusion at vi ikke kan støtte

og dermed produktiviteten hvilket fører til højere velstand og højere reallønninger for danskerne

rigtig godt formål og vi kan godt støtte det her lovforslag i nogle af høringssvarene gives der udtryk for en vis bekymring for om dokumentationskravene

for omfattende det vil jo være kontraproduktivt når man tænker på lovforslagets samlede formål

forhåbningsfulde i forhold til at ministeren er klar over dette vi kan støtte det her

indholdet blive rullet ud

på markedet og det vil have som konsekvens at det bliver nemmere og mere overskueligt og vi får moderniseret hele den meget sindrige

på hele det her område

vigtigt at lægge mærke til hvad der bliver sagt også i høringssvarene for

er der en bekymring for om om ændringerne her vil gå ud over sikkerheden

at sikkerheden ikke bliver devalueret så det må være

forenkling af reglerne det skal altså gøre livet lettere

ikke gøre det sværere for dem som har med elinstallationer at gøre derfor

betyder det at overskueligheden i forhold til de mange standarder bekendtgørelser og lovgivninger der er på området er afgørende

vores opfordring at man har meget fokus og høj prioritering i forhold til både information og overblik over reglerne så synes jeg også at man skal være opmærksom på det der også står i flere af høringssvarene nemlig at det altså tager tid når man implementerer komplicerede regelsæt

som de elektrikere og installatører skal følge når arbejdet skal udføres og der kan altså

selvfølgelig vigtigt at man sørger for fordi det er så kompliceret og fordi det er så vigtigt at sikkerheden er i top at man gør det i et tæt samspil med de forskellige aktører

de kommentarer der er fra branchen men vi kan fra konservativ side

og andet der eksisterer i dansk lovgivning jo

tid ud fra de teknologiske og tekniske muligheder der var til stede på daværende tidspunkt og

har samlet så mange forskellige love bestemmelser regler og andet sammen at det på

det vi så tænker at gøre i forbindelse

få danske firmaer til at

ikke ryger ind i en masse tekniske forhindringer alt det her gøres med et eneste udgangspunkt og det er at man ikke må kompromittere sikkerheden det er fuldstændig afgørende

går igen i forbindelse med alle bemærkninger i forslaget og i forhold til

skal der ikke være et eneste spørgsmål eller en eneste bekymring i

sikkerhed som vi ikke skal svare på og som vi ikke skal prøve at adressere hvis det bliver rejst

sætte den over styr men jeg synes sigtet og formålet egentlig er

alle dem som har budt

også med nogle bekymringer og spørgsmål her fra talerstolen

det som